er der nogen der ønsker at udtale sig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

er der nogen der ønsker at udtale sig

er der nogen der ønsker at udtale sig

større ledelsesbeføjelser til skolelederne i den danske folkeskole

lige præcis det vigtige element i der handler om

jeg synes i virkeligheden også at det meget er det der gennemstrømmer regeringens udspil til en reform af folkeskolen og derfor

kommer til at opleve at det her forslag bliver stemt

hele elementet i forhold til at kunne skabe en

kræver altså at der er fleksibilitet ude på den enkelte folkeskole det kræver at der er et ledelsesrum

skoleledelserne til at kunne lave den bedste folkeskole så jeg håber meget at vi kommer til at opleve den fulde grønne plade

det her forslag fordi det i virkeligheden flugter rigtig fint med det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

åbnet den første ordfører er herre henrik høegh

der nu lanceret en ny model for det danske pantsystem som skal sikre staten en øget indtjening indtjening på omkring to hundrede og fyrre million

en fem årig periode formålet med forslaget er vel først og fremmest at tolde det danske pantsystem for nogle penge til finansloven efter aftale

regeringen og enhedslisten finansieringen af den nye model skal ske ad to veje halvdelen af de to hundrede og fyrre million

skal indbetales direkte af dansk retursystem as og den anden halvdel af betalingen forudsætter at der indgås en aftale om et dansk tysk grænsepantsystem sluttelig indeholder lovforslaget en ny bemyndigelse til at miljøministeren kan fastsætte diverse krav og regler for betaling af pant og gebyrer for varer

ministeren gennem forhandlinger med dansk retursystem har halveret den af enhedslisten og regeringen planlagte toldning af midler i pantsystemet men hermed må vi også sige at glæden stopper for listen med kritiske punkter er lang når staten inddrager en del af indtægterne i den indsamlingsordning men så i øvrigt efterlader hele udgiften og den økonomiske risiko til de private virksomheder der driver indsamlingen ja så sender det et særdeles uheldigt signal til erhvervslivet vedrørende producentansvar man kan spørge sig selv hvem vil dog gå i dialog om øget indsamling og ressourceeffektivitet og derved påføre sig selv en ny afgift ligeledes er det bekymrende at regeringen forlader sig på en endnu ikke defineret eller fastsat aftale med tyskland

skaber usikkerhed for hvad

skal betale hvis aftalen med tyskland igen falder

desuden undrer det mig

at indførelsen af den nye afgift harmonerer med regeringens planer om at øge virksomhedernes konkurrenceevne ved at lette dem for økonomiske såvel som administrative byrder det er jo det fuldstændig modsatte der sker med det her lovforslag helt grundlæggende

er venstre på linje med bryggeribranchen indtægterne fra et indsamlingssystem skal bruges til at medfinansiere udgifterne til at indsamle emballagerne og generelt set modernisere pantsystemet det skal ikke være en ny skatteskrue vi hverken kan eller vil være med til at bakke op om et lovforslag der pålægger erhvervslivet usikkerhed pådutter dansk retursystem as at betale yderligere til staten i stedet for at bruge pengene til

modernisering af pantsystemet

er imod venstres byrdestop

danmark har et velfungerende pantsystem for emballage til drikkevarer

grænsehandelspanten indgår da også både direkte og indirekte i det her lovforslag da halvdelen af det beløb som dansk retursystem skal betale til staten er afhængigt af om der kan laves en aftale med tyskland om

også vigtigt og væsentligt at understrege at loven fortsat sikrer et økonomisk

miljømæssigt velfungerende pantsystem de kommende år alene det at dansk retursystems eneret forlænges med tre år

solid bund under de investeringer der sikrer og forbedrer den i forvejen høje indsamlingsprocent vi er også vældig imponeret

dansk retursystems fortsatte indsats med at sikre effektivitet og miljø seneste skud på stammen er forsøget med pantstationer hvoraf der indtil videre er to med aftalen med dansk retursystem sikres det også at gebyrerne samlet set holdes under

også tilfreds med at lovforslaget giver hjemmel til sikkerhedsstillelse der har desværre været eksempler på importører og producenter der har påført dansk retursystem relativt store tab tyve million kroner i perioden to tusind og ni

det skal selvfølgelig forhindres og med reglerne om sikkerhedsstillelse skulle vi også gerne kunne sikre

hvis man eksempelvis ser på dansk retursystems hjemmeside

adskillige gange sidste år blev lukket for pant på visse flasker simpelt hen fordi importøren eller producenten ikke

lovforslaget og jeg skulle hilse fra sfs ordfører at

har alle en interesse i at gebyrerne

vi ikke har nogle af alle de sager som herre henrik høegh kan gå ind på dansk retursystems hjemmeside og se

kostet tyve million kroner hen over årene fordi man ikke kan svare enhver sit

med det her system og med den her ændring

en temmelig stor garanti for at komme med i pantsystemet der kan jo være en frygt for at man så fravælger

lever længere inden man kommer med i pantsystemet er det

forbrugerne også køber

administrationen af det her at gebyrerne forbliver uændret og at man har en eneret frem til to tusind og nitten rent faktisk bliver nemmere og mere tilgængeligt for de små bryggerier og importører

som man lægger op til at hente ud af pantsystemet

vil stå for systemet efterfølgende

skal arbejdes for at få de tyske dåser ind i pantsystemet der må vi bare sige at

ind på kontoen det ville være rigtig godt at

afgifter uanset om det er glas eller om det

afgifter til til staten og det her er

bekymret for om man kan blive ved med at opretholde

engagement fra dansk retursystem

afgifter og ikke løser den problemstilling der er med at få de tyske dåser

lavet de her kampagner som vi har set fra dansk retursystem

sammen med for eksempel hold danmark rent

jo givet penge til de her kampagner og det ville være utrolig ærgerligt

får man et godt billede af hvor effektivt det danske pantsystem virker

drukket sin sodavand eller øl inden der kommer en driftig person og spørger om hun må få flasken

også nu med pantstationer på genbrugspladser dansk retursystem løser virkelig en vigtig samfundsopgave det danske pantsystem er ikke bare effektivt

til at holde strande skove og andre naturområder fri for dåser og flasker af både glas og plast det er også velfungerende

til at indsamle og sortere alle dåser og flasker altså også mange af dem uden pant det betyder at dansk retursystem med sin eneret på pant og returordningen faktisk driver en velsmurt organisation som gør det muligt at genanvende al returemballage enten som metal plast eller flasker eller som det oprindelig var tiltænkt nemlig til genbrug ved genpåfyldning

sodavandsfabrikkerne det er meget rene ressourcer dansk retursystem kan sælge videre

plastflaskerne sælges til bearbejdning i tyskland med garanti for at den rene fødevareegnede plast anvendes til fødevareemballage markedet for at genanvende ressourcerne er stærkt stigende og det er et forbilledligt system i det radikale venstre kan vi godt forestille os at det kan kopieres i andre sammenhænge

andre produkter hvor indsamlingen kunne blive langt mere effektiv det system som dansk retursystem har opbygget baserer sig

og importørers indbetaling af pant og gebyrer for de produkter de markedsfører og den pant

ikke indløses kan dansk retursystem indtægtsføre og bruge til udvikling og andre formål det lovforslag vi så behandler i dag drejer sig om forskellige justeringer i den aftale

for aftalen med dansk retursystem at serviceniveauet forbliver uændret først og fremmest fastsættes et beløb som dansk retursystem skal

den indtægtsførte pant i årene fra to tusind og femten til

det drejer sig om i alt to hundrede og to og fyrre million kroner til gengæld får dansk retursystem forlænget sin eneaftale frem til to tusind og nitten hvor den nu kun gælder til udgangen og seksten for at imødegå tab som dansk retursystem har på importørers og producenters manglende indbetaling får miljøministeren nu bemyndigelse til at fastsætte regler for sikkerhedsstillelse og det er aftalt at den udmøntning skal være proportional og ikke må hindre markedsadgangen

herre henrik høeghs spørgsmål tidligere det skal være proportionalt sidst men ikke mindst forudsætter aftalen at der indgås en aftale med tyskland om et dansk tysk grænsepantsystem med dansk retursystem som operatør etablering af et dansk tysk pantsystem vil være med til at skabe mere lige konkurrencevilkår ved grænsen og vil være en optimal løsning og det kan kun gå for langsomt med aftalen vil dansk retursystem kunne etablere en pantordning for grænsehandelen og indsamle emballagen i danmark med ret til at indtægtsføre den pant

nedsættes den årlige betaling til staten med halvtreds procent modellen er altså skruet

at den sikrer staten øgede indtægter uden at gebyrerne hæves og dermed påvirker grænsehandelen negativt og uden at det velfungerende pant og retursystem som vi alle kender kommer i fare

viser pæne resultater og jeg er

men tror ordføreren at det motiverer andre brancher at

man har succes så kommer staten og tolder i ens overskud er det en motivationsfaktor for andre brancher til at

forlænget til to tusind og nitten i hvert enkelt tilfælde hvis der måtte være andre brancher der ønsker at lave noget kan man jo spørge om

staten overhovedet skal indgå og derfor kan have den slags aftaler her har vi en aftale mellem staten og dansk retursystem i forhold til at

en eneaftale og det er

brugte pengene på at sænke pantafgiften ville det så medføre

ordføreren svarer at det vil medføre mindre

ordføreren ikke hellere vil være med til at sænke

panten og så få mindre grænsehandel eller betyder grænsehandel overhovedet ikke noget i ordførerens

producenter og importører så

jørn dohrmann så spørger sådan helt

er en politisk prioritering om man tror at grænsehandelen er danmarks største problem eller man ikke tror det

som i hvert fald ikke entydigt sagde at det var prisen på øl og sodavand

det er åbenbart ikke det den her regering gerne vil men vi har jo et svar fra skatteministeriet som siger at hvis man forhøjede afgiften ville der komme mere grænsehandel derfor spørger

sænke pantafgiften

betyde mere eller mindre grænsehandel i min verden ville det betyde mindre grænsehandel

der ligger først for når vi nu har sagt at vi her har en aftale hvor

uindløste pant mod så at få forlænget sin koncession og i øvrigt øvrigt få stillet i udsigt at man kan få en tysk dansk

grænsehandelspant så derfor

skulle vi sænke afgiften

ikke lige netop med til at give færre penge

uindløste pant det betyder jo at de

i forhold til de effektiviseringer der skal laves og i forhold til den ekstraindtægt man vil få fra den tyske pant

i enhedslistens folketingssekretariat

skulle føre til at man med kraftfulde argumenter kunne tale imod regeringens forslag særlig når der ikke rigtig var nogen gode argumenter for

jeg kan høre at enten har man den slags i venstres og dansk folkepartis folketingssekretariater eller også er herre jørn dohrmann og herre henrik høegh

hvad er pointen i det her lovforslag det er at vi siger at vi bevarer et velfungerende pantsystem uden at påføre erhvervslivet øgede udgifter

vi beholder den

men som vi har lagt os fast på fordi det

en stor sandsynlighed for at de

den effekt at dåserne bliver samlet ind

man ikke skulle øge panten og lur mig om ikke enhedslisten også den slags forslag

mødt med det argument at der er grænser for hvor høj panten kan være hvis det ikke skal have yderligere negativ effekt i

til grænsehandelen til gengæld har vi

i alle årene godt vidst at det afgørende i den sammenhæng jo ville være at sikre at der også blev betalt pant af de

øl og sodavand som blev købt i tyskland ikke bare fordi det så blev en lille smule dyrere

faktisk kunne sikre os at også de dåser blev indsamlet så de ikke forurenede den danske natur eller for den sags skyld forurenede de effektive danske affaldsafbrændingsanlæg indefra

den løsning der skitseres i det her lovforslag og man er faktisk kommet ganske langt med at lave en aftale

rigtig godt at man er kommet

aftalte at tage betydelig flere penge ud af det her system fordi det så ud som om der faktisk blev genereret en ret stor værdi

andre steder i samfundet end i pantsystemet

trække penge ud af det så på den måde generer det jo ikke nogen

alle sammen beskrev for os i malende vendinger hvilke ulyksalige konsekvenser det ville

hvis vi ikke ændrede i den aftale vi havde lavet

et mønstereksempel på hvordan man altid

at man laver aftaler med enhedslisten og bagefter finder ud af at aftalen måske ikke var helt perfekt så kan ændre og korrigere aftalen

vi faktisk reducerede statens indtægter ganske væsentligt men til gengæld fik vi sikkerhed for at det var muligt at bevare det velfungerende og udmærkede pantsystem som vi har i

om at bruge de ressourcer og de midler der er i det danske samfund mest hensigtsmæssigt og mest effektivt at det gælder om at bevare et velfungerende pantsystem

det gælder om at man ikke af den grund påfører

i den retning det sidste element i lovforslaget er så det der handler om sikkerhedsstillelse

sikkerhedsstillelse at man ikke laver nogle økonomiske og bureaukratiske barrierer for mindre bryggerier som så får svært ved at komme ind

forsikre for at vi vil være meget omhyggelige og meget opmærksomme når den bemyndigelse som ministeren får bliver ført ud i livet for at sikre at der bliver proportionalitet i tingene sådan at det ikke blokerer for små nye bryggerier der findes jo sådan set i systemet en mulighed for helt at undgå den her sikkerhedsstillelse

meget opmærksomme på at det kommer til at blive gennemført på en fornuftig måde som gør at det ikke blokerer jeg kan forsikre alle der måtte

det her at jeg sætter meget pris på at der med jævne mellemrum kommer nogle nye øl frem fra mindre bryggerier og derfor vil jeg selvfølgelig være særlig opmærksom på at der ikke blokeres for det i det arbejde der skal laves fremadrettet

kunne opstå nogle problemer og man kunne jo godt mistænke nogle store bryggerier for at have en interesse i at det skulle være svært for de små og det har jo også været en diskussion i dansk

historie som har stået mellem de store bryggerier og de små bryggerier

for det danske samfund ikke knytter sig til øgede skatter og afgifter på konkurrenceudsatte erhverv mener vi ikke at man kan tilslutte sig dette forslag

kan man ikke komme uden om at man de facto opkræver nye afgifter da dansk retursystem afkræves en årlig indbetaling til staten vi forstår derfor heller ikke bemærkningerne

hvor man skriver at det ikke har økonomiske konsekvenser for erhvervslivet det må det jo logisk set have når disse midler

ikke kan tilføres returordningen og ikke kan bruges til glæde for forbrugerne som det var forudsat i to tusind

blev etableret enhver virksomhed har jo brug for at udvikle sig og investere i fremtiden for at kunne overleve og det er en af de muligheder man nu besværliggør for dansk retursystem skal der findes penge til sådanne aktiviteter kan de jo kun findes hos forbrugerne hvilket til syvende og sidst vil forværre konkurrencesituationen og animere til større grænsehandel vi mener også at der med det

vil ske en forskydning af mellem de pantbelagte og de ikkepantbelagte emballager hvilket alt andet lige må betyde at der vil blive indsamlet og genbrugt mindre emballage og det er vel ikke meningen jeg synes at man skal huske på at denne branche i virkeligheden har de højeste retur og genanvendelsesprocenter som vi kender til og de får altså nu nye byrder mens andre slipper helt

en diskrepans i det her dansk retursystem er privat

fungerer på nonprofitbasis og ud fra et hvile i sig selv princip hvor udgifterne efterlades til dem der finansierer ordningen det bør staten holde fingrene fra besparelser fra et privat foretagende bør ikke tilfalde staten men naturligvis dem der har påtaget sig investeringen og den økonomiske risiko det er disse meget centrale principper lovforslaget nu piller ved

gennemføre aftalen

finansloven to tusind og tolv mellem enhedslisten og regeringen

at påføre en ekstra afgift for dansk retursystem på to hundrede og fyrre million

som gebyrer altså en direkte afgift ned i statskassen vi får ikke mere miljø for pengene vi får ikke et bedre retursystem for pengene vi pålægger kort sagt med det her forslag en afgift til statskassen en afgift som først lød på fem hundrede million

men som det er lykkedes parterne bag dansk retursystem at få forhandlet ned til de nuværende to hundrede og fyrre million

betales af en ny aftale mellem tyskland og danmark om et dansk tysk pantsystem det kan virkelig undre at man med den ene hånd indfører en afgift

i de nuværende forhandlinger om at skabe vækst og bedre muligheder for det private erhvervsliv arbejder for at nedsætte afgiften på emballage for øvrige virksomheder hvor er logikken

at ministeren har lyttet og vist vilje til at gå på kompromis med det oprindelige udspil men jeg spørger blot

om en nedsat afgift for øvrig emballage

aftalen om en tysk dansk grænsepant hvis der ikke

vil man så alligevel pålægge de resterende en hundrede og tyve million

på dansk retursystem

gavekort så man kan få nogle flere penge i statskassen alt i alt må jeg sige at vi fra konservativ side

udvidet pantsystemet til også at omfatte dåser og engangsflasker og nu er der så også pant

pantsystemet er en vigtig brik når vi vil forebygge affald og genanvende værdifulde ressourcer de mange tomme dåser og flasker som forbrugerne returnerer bliver enten genbrugt eller smeltet om til nye dåser og flasker dansk retursystem har en meget stor del af æren for at vi i dag

systemet bliver drevet professionelt med fokus på udvikling og effektivisering til gavn for alle interessenter fra miljøet og forbrugerne til bryggerier importører

finansloven to tusind og tolv har regeringen sammen med enhedslisten besluttet at indføre en ny model for hvordan den ikkeindløste pant som dansk retursystem kan indtægtsføre kan bruges indtægten stammer fra

tilbage den nye model skal sikre staten man kan sige fællesskabet en del af indtægterne og samtidig

skal det økonomisk og miljømæssigt velfungerende pantsystem opretholdes

vi heldigvis enige med dansk retursystem om lovforslaget som vi behandler i dag fastsætter de årlige beløb som dansk retursystem skal betale til staten halvdelen af betalingen forudsætter at dansk retursystem får eneret til også at stå for en ordning med pant på emballage fra de tyske grænsebutikker

fru vivi kiers spørgsmål altså at det forudsætter en aftale så det kommer ikke hvis ikke aftalen

sit arbejde med at videreudvikle og effektivisere pantsystemet selv om selskabet skal betale et årligt beløb til fællesskabet

kan holdes i ro til dansk folkepartis ordfører

at det ikke påvirker grænsehandelen fordi gebyrerne bliver holdt i ro

er en positiv udvikling i drøftelserne med tyskland om en fælles løsning

med pant på dåser og flasker fra tyske grænsebutikker

det betyde at danske forbrugere kan aflevere tomme dåser og flasker købt i de tyske grænsebutikker

når de mange tomme dåser og flasker fra grænsehandelen bliver indsamlet i danmark og genanvendt i dag opkræver de tyske grænsebutikker ikke pant ved salg af drikkevarer til danskere det betyder at kun en begrænset del af de tomme dåser og flasker bliver samlet ind og genanvendt det gælder især en stor mængde aluminiumsdåser

i dag går til spilde i danske forbrændingsanlæg sammen med det almindelige husholdningsaffald og mange dåser ender som henkastet affald i naturen så snart tyskland og danmark er blevet enige om detaljerne

vil jeg fremsætte et lovforslag som skal udvide det eksisterende danske pantsystem med en ordning for dåser og flasker fra tyske grænsebutikker vi er enige med dansk retursystem om at det økonomisk og miljømæssigt velfungerende pantsystem skal opretholdes og derfor vil jeg også ud over lovforslaget her udstede en ny bekendtgørelse som giver dansk retursystem et økonomisk råderum og som giver administrative lettelser for både dansk retursystem og de berørte dele af erhvervslivet jeg vil også ændre den gældende pantbekendtgørelse så dansk retursystems eneret forlænges fra udgangen af to tusind og seksten til udgangen af to tusind og nitten med en længere eneretsperiode

kan dansk retursystem bedre effektivisere og udvikle pantsystemet og en længere tidshorisont giver også dansk retursystem mulighed for at holde de årlige driftsomkostninger nede det andet formål med lovforslaget er at sikre dansk retursystem bedre mod tab dansk retursystem har lidt et tab på tyve million kroner i perioden to tusind og ni til tolv fordi visse producenter og importører ikke har indbetalt skyldig pant og gebyrer

foreslår vi også at loven skal indeholde mulighed for at fastsætte regler om at bryggerier og importører skal stille sikkerhed for betaling af pant og gebyrer når dansk retursystem taber mindre på pant og gebyrer kan vi i stedet bruge pengene på at forbedre pantsystemet til gavn for både miljøet erhvervslivet og forbrugerne samtidig

vil forslaget forbedre konkurrencevilkårene for de producenter og importører som rent faktisk betaler

om et krav om sikkerhedsstillelse vil ramme skævt og hindre adgangen til markedet for især mindre bryggerier og

vil jeg udstede en bekendtgørelse som sikrer at dansk retursystem administrerer ordningen med sikkerhedsstillelse på lige og objektive vilkår for alle berørte bryggerier og importører og som samtidig sikrer dansk retursystem mod tab reglerne i bekendtgørelsen vil blive udarbejdet efter drøftelser med dansk retursystem og de berørte dele af erhvervslivet samlet set skal

sikre et fortsat miljømæssigt og økonomisk velfungerende pantsystem med disse ord vil jeg ønske en god videre behandling af forslaget i udvalget

nu går godt i et retursystem man begynder

have overskud man begynder at have nogle ideer til hvor

at skaffe nogle penge til finansloven det skinner jo igennem her hvordan motiverer det for eksempel batteribranchen

er lige præcis de her ting sammen med sikkerhedsstillelsen for dem der rent faktisk benytter sig af ydelsen som skal sikre at der kan investeres i pantsystemet fremover så

glemmer at aflevere går til fællesskabet at de går til velfærd

så er der stadig væk ordnede forhold så dansk retursystem kan fungere så de ikke behøver at hæve

som ikke giver os mere miljø eller forbedringer af det danske retursystem samtidig med at der

forhandles om en ny vækstplan

vi ved at det private erhvervsliv har efterspurgt at man generelt nedsætter afgiften

regulering for emballage i øjeblikket hvor

der hedder vægtbaseret emballageafgift hvor man som virksomhed skal veje et låg og et glas og alt mulig andet for

virksomhederne for alt det bureaukrati det her lovforslag handler om at når danskerne betaler pant

vi har brug for at få nogle penge til at få danmark til at køre og gøre det mest effektivt og mest fornuftigt og det troede jeg egentlig også at de konservative var interesseret i

geninvestere de her penge for i ny teknologi

materialer og den slags ting altså for at mere effektivt system der hører jeg ikke at ministeren ligesom er åben overhovedet

om det er ny teknologi om det er

investerer i ny teknologi men er det bare

betaling ind fra de bryggerier der er med i ordningen giver dem muligheden for at investere og giver dem muligheden for at udvikle deres system

og så må vi tage det andet på den lange bane

indløst deres pant så i har pengene til til udvikling er det den måde ministeren nu

vi skal have hevet så mange penge ud af selskabet som overhovedet muligt her og nu og så må de tjene pengene

ikke indløser panten på den lange bane er det

at undgå grænsehandel hvordan han havde tænkt sig

effektivisere og udvikle det danske pantsystem

er måske for meget forlangt så jeg vil bare svare at vi har lavet en aftale med dansk retursystem der lige præcis balancerer går på to ben

for at de penge danskerne har betalt ind til pant men ikke indløst går til fællesskabet går til at udvikle alle de ting der er på vores finanslov altså vores skoler vores sundhedsvæsen vores ældrepleje alt det er fællesskabet i danmark med den anden hånd sikrer

har eneret at de får de tyske dåser ind i systemet med en større omsætning

der er en sikkerhedsstillelse for dem der er med i systemet

de ting der skal til for at dansk retursystem as har en mulighed for at udvikle

forhandlingen er åbnet

bedre muligheder for at forfølge økonomisk

kriminalitet økonomiske

i sager om kursmanipulation og insiderhandel foreslår

at lave en strafforhøjelse fra fire til seks års fængsel man gør det også muligt for politiet at

transaktion som det populært hedder man udvider muligheden for hemmelige ransagninger

at anvendes ved efterforskning af alvorlig økonomisk kriminalitet typisk organiseret kriminalitet man giver også mulighed for kortvarig spærring af

terrorisme man justerer også på forældelsesfristen i nogle af de her sager

er en række positive ting i det her lovforslag

godt understrege at venstres holdning til økonomisk kriminalitet er klar at berige sig på andres bekostning er utilstedeligt uanset om gerningsmanden kravler gennem nattens

til at skærpe indsatsen og lovgivningen på det område og det er med vores stemmer at politiet

i brug i kampen mod økonomisk kriminalitet men dengang var de designet til

økonomisk kriminalitet er en hån mod det flertal der følger loven

undergraver tilliden til aftaler produkter og virksomheder

et samfund uden økonomisk kriminalitet ville være et bedre samfund men

at vi tager redskaber i anvendelse som i dag

bruges i kampen mod terror og opklaring af grov personfarlig kriminalitet jeg er ærlig talt en smule skeptisk over for nogle af de ting der ligger i det her lovforslag og det samme er en række af høringssvarene vi er ikke så meget skeptiske over for

i forhold til strafskærpelser

ikke så meget fokus på på det her område men vi er oprigtigt bekymrede for de muligheder som lovforslaget giver for at anvende hemmelige ransagninger i en lang række sager om økonomisk kriminalitet hemmelige ransagninger ransagninger udgør

et meget stort indgreb i den private frihed og den enkeltes adgang til et privatliv skal vi give politiet adgang til at ransage et hjem eller en virksomhed uden ejerens vidende blot fordi vedkommende

begået økonomisk kriminalitet det er det spørgsmål der rejser sig med det her lovforslag spærring af indestående på bankkonti

og kan få store konsekvenser hvis pengene var afsat til en legitim transaktion i så fald kan det medføre yderligere omkostninger eller en handel kan gå i vasken og derfor er det som fremhævet i flere af høringssvarene nødvendigt at spærring anvendes varsomt

selv om vi er enige med regeringen om målet er vi nødt til at tage hensyn til retssikkerheden ikke blot for den enkelte men også for den enkelte

ulovligt at tjene penge og at skabe arbejdspladser er ikke en forbrydelse det er tværtimod en forudsætning

råd til skoler hospitaler og omsorg for vores svageste

indsatsen skal målrettes så den ikke generer dem der bygger vores økonomi op men alene dem der undergraver den jeg vil imidlertid gerne kvittere for at regeringen agerer og sætter fokus på den økonomiske kriminalitet

område hvor bagmændene desværre bliver mere kyniske og udspekulerede og som lovgivere er vi nødt til at svare igen højere straf for kursmanipulation insiderhandel og bestikkelse sender et klart signal til de kriminelle og personer der måske kunne forfalde til urent trav eller lade sig friste af en hurtig gevinst højere strafferamme for insiderhandel og kursmanipulation giver samtidig adgang til telefonaflytning i efterforskning

er tale om særlig skærpende omstændigheder og denne mulighed bør også anvendes med respekt for retssikkerheden samlet set

gode uddannelser så træder venstre på bremsen så skal der ikke ske noget kan venstre ikke bekræfte

får et nyt redskab at de får et eksisterende redskab men at området udvides og at det faktisk var sådan at vi

den borgerlige regerings periode udvidede hemmelige ransagninger

narkokriminalitet så man kunne finde ud af om et stof

og så man kunne føre en sag videre hvorfor er det at venstre har så store problemer med at man kan lave hemmelige ransagninger i

økonomisk kriminalitet synes venstre ikke at det er en alvorlig sag at bedrage samfundet og

i brug altså vi kunne også sige at hemmelig ransagning skulle gælde al form for kriminalitet

under en borgerlig regering hvor man har haft præcis den samme diskussion

retssikkerhed og det var egentlig mit indtryk at det var noget som sf også var optaget af men det gælder åbenbart kun

vi ønsker at gå efter bagmændene

vi vil gerne se på nye redskaber der ligger også en del

dom i to sager vedrørende kursmanipulation og det handlede faktisk om to bankdirektører men det er en helt anden side af sagen

det er vi også i forbindelse med hemmelige ransagninger

efter en kendelse og når det handler om økonomisk kriminalitet

en forbrydelse af et vist

venstres sondering altså man var med til at udvide i

narko det synes man i venstre var fint men man vil ikke være med til at udvide

er økonomiske forbrydere pointen her er jo netop at der er tale om

vi sad i regering og at man ikke har udvidet det

vi kan jo i udvalgsbehandlingen finde ud af hvorfor

til det foreliggende lovforslag sådan at muligheden for hemmelige ransagninger bliver mindre end den der ligger i regeringens udspil men men man har ikke gjort sin stilling op afhængig af om det ændringsforslag så bliver vedtaget eller ej

er det

der er så mange rigtig rigtig gode ting i det her jeg tror at noget af det her med hemmelige ransagninger blandt andet også betyder at man kan få fat i nogle som ikke

som man ellers ikke ville få fat i hvis man fulgte venstres holdning det vil jeg være

en række ændringsforslag til det her hvor en af delene

er et redskab der skal bruges i den her forbindelse vi har også

at stille en række spørgsmål til det i forbindelse med

en ting som retssikkerhed for virksomhedsejere

og for virksomheder og ikke blot for privatpersoner en af de ting som

vil dykke lidt ned i i udvalgsbehandlingen handler om

i lovforslaget med henblik på at se på de her nye beføjelser

for de bliver nok vedtaget det ser ud som

det er en aftale om finansloven som regeringen har lavet med enhedslisten

hvor det så ikke

fange nogle som åbenlyst er skyldige

på nogen måde

kriminalitet der ligger bagudrettet men

jo den der balance mellem retssikkerheden for den enkelte det faktum

under mistanke og

også enhedslisten var optaget af nogle af de her ting og også at

hvad det er den hemmelige ransagning må bruges til

de afgrænsede sager vi snakker om om grov narkokriminalitet manddrab og lignende

er jo ikke at vi kan gå ned og tage hver eneste person der måtte have et cvr nummer og begynde at lave hemmelig ransagning

for eksempel menneskehandel og tyveri af særlig grov beskaffenhed og det er vel ikke at man udvider hemmelig ransagning til hvad som helst som

det radikale venstre er optaget af retssikkerhed men man

om retssikkerhed jeg tror man kan finde tidligere folketingsdebatter

medlemmer af det radikale venstre ja nogle er måske ikke medlemmer af partiet længere

nogle af de her redskaber som kan være en voldsom indgriben både for en privat person i forhold til hemmelig ransagning og

og en virksomhedsejer og der er vi bare i venstre skeptiske ligesom en del af høringssvarene er

er tale om at den enkelte tømrer der måske ikke har fået lavet sit momsregnskab

kommer rendende med hemmelige ransagninger altså der er tale om at vi udvider det til menneskehandel og

jeg ikke jeg vil bruge de sidste tre og halvtreds

min svartid på jeg kan sige at vi er skeptiske over for det ligesom en række af høringssvarene er jeg tror at både advokatsamfundet og som sagt dansk industri peger på her ting jeg synes vi skylder danske virksomheder

skepsis seriøst og derfor vil

altså være at den del synes vi skal

forstærket indsats over for økonomisk kriminalitet men der skal være sammenhæng

under mistanke for en forbrydelse også selv om det er en alvorlig forbrydelse

kan socialdemokraterne støtte det her lovforslag og som det også allerede er fremgået under den forrige ordførers ordførerindlæg

skyldes det jo en aftale vi har truffet med enhedslisten

insiderhandel og kursmanipulation hemmelig ransagning har været nævnt længere forældelsesfrister og kendelse på transaktion

én retskendelse er nok til at følge en transaktion også selv om den går igennem flere banker

risikoen for at blive opdaget og dermed hjælpe med opklaringen og i øvrigt også virke afskrækkende alt i alt kan man sige hvis man kigger på lovforslaget samlet set at det stiller politi og anklagemyndighed stærkere når det gælder om at efterforske og opklare kriminalitet

når det gælder om at give de skyldige en dom det er vigtigt for

både har et hensyn til retsfølelsen og et hensyn til det at afskrække fra at lave den slags forbrydelser i fremtiden

jeg tror i den forbindelse

for øje at en hemmelig ransagning

når det er nødvendigt for at hemmeligholde en efterforskning der er i gang hvor man ikke ønsker at dem man efterforsker

i medgerningsmænd som man i øjeblikket ikke kender

når man lige har lyst

anden ransagning skal det selvfølgelig ind omkring en dommer det vil sige at der skal være en

på den måde fungerer retsstaten jo i danmark

er det rigtigt at vi får det værktøj og særlig

i forhold til nogle af dem der begår

meget avancerede og vi ved at lige præcis den her type forbrydelser er noget der er tænkt rigtig meget over af nogle af dem der har fået de allerlængste uddannelser i samfundet som så sidder og gør alt hvad de overhovedet kan

og følger reglerne det er lige præcis derfor at vi skal være så konsekvente og komme efter dem der laver den økonomiske kriminalitet for det er dybest set

den økonomiske kriminalitet og det er lige præcis dem der overholder reglerne

og jeg er så uenige om det med hemmelige ransagninger men

at det er en principiel problemstilling og hvis herre ole hækkerup kan se

være åben over for at gøre det som dansk industri lægger op

det mellem retssikkerhedshensyn og hvor indgribende foranstaltninger samfundet kan

jeg synes imidlertid det

udmærket det der med at man skal omkring en dommer og alt det her men der ligger jo også

afgrænsning af hvor det så er man kan bruge de hemmelige

til også at omfatte efterforskning af alle overtrædelser

efterforskning og røveri menneskehandel menneskesmugling overtrædelse af særlig grov karakter af skatte told og afgifts eller tilskudslovgivning og tyveri af særlig grov beskaffenhed

hvis man har det afsnit i baghovedet at det lige præcis er den grove beskaffenhed som i virkeligheden er det der går igen men jeg tror ikke man skal forestille sig at det er sådan at man nu kommer til at rulle hemmelige ransagninger ud jeg tror i stedet for at der sker det at man i nogle meget specifikke tilfælde vil gå til en dommer og sige her har brug for hemmelig ransagning fordi det er velbegrundet fordi

at de får et redskab

der er vi bare lidt betænkelige ved om den ramme

er restriktive nok men det jeg egentlig ville have ordførerens holdning til var ikke den uenighed den har vi

en udvidelse skulle gøre det man har gjort i andre tilfælde hvor man har givet nye redskaber til politiet og i øvrigt også til

efterretningstjeneste blandt andet i forbindelse med terrorloven lave en revisionsklausul så kan vi jo om nogle år finde ud af hvem der havde ret herre ole hækkerup der siger at det her kun har været brugt i få tilfælde eller nogle af os andre

ja forstået på den måde at politiet vil søge om at bruge dem men politiet kan ikke vælge om de vil bruge dem altså man skal omkring en dommer før man kan få lov at bruge de nye muligheder det er

begrænse hvordan de nye muligheder anvendes af politiet men ja jeg ønsker selvfølgelig at give politiet de nye muligheder fordi jeg da også håber at det kan føre til nogle sager hvor en dommer vil sige ja det er velbegrundet at kunne lave en hemmelig ransagning

synes jeg så det er en god idé hvis vi indlægger en revisionsklausul der betyder at vi skal kigge på lad os sige de tilfælde hvor

gives en dommerkendelse jeg tror det ville blive alt for omfattende hvis vi sagde det og jeg vil ikke finde et specifikt punkt hvor vi har sagt

skal vi særlig undersøge og tager vi den brede

enhedslisten henne det må de partier svare på for sig selv jeg kan sige hvad der er socialdemokratisk politik jeg vil gerne udlægge andre partiers politik men jeg er helt sikker på at de alle også det konservative folkeparti ville betakke sig for at udlagt deres politik af mig

et godt spørgsmål men jeg synes ikke at du skal spørge mig om det undskyld

men jeg synes ikke at det ærede medlem skal spørge mig om det

venstre og vi er heller ikke så forskrækkede som de konservative vi tager sådan set udgangspunkt i

skulle de komme efter banditter i habitter derfor var jeg også fuld af spænding da jeg skulle læse hvad det så var der var indholdet i det her lovforslag der må man jo så endnu en gang kunne konstatere at det i hvert fald ikke er enhedslistens jagt på hæderlige erhvervsfolk der er indeholdt i det her lovforslag

anerkender vi at det er en stor udfordring med den grænseoverskridende kriminalitet

det er it professionelle kriminelle som forstår at udnytte

set i forhold til at man har kunnet efterlyse nogle bedre værktøjer i forbindelse med sanktioner

sager imod de her kriminelle typer kursmanipulation insiderhandel og bestikkelse som også er

personer som begår den her form for forsætlig kriminalitet

lidt at man vælger at holde det her omkring destruktion af

af det her lovforslag hvorfor får man dog ikke det med ind når man kan bevise at folk forsætligt eller culpøst

så er det jo en skærpende omstændighed og

at justitsministeren skal få det med ind i det her lovforslag

det vil være en god idé det er også noget som dansk folkeparti jo gentagne gange har foreslået her i folketinget men generelt synes vi

fornuftige ting som der er i det her lovforslag og vi

anerkender også at det er værktøjer som vil blive brugt måske ikke alle sammen i så

en grad men de vil blive brugt og det vil være nogle muligheder man har i forhold til at komme efter de mennesker som ikke vil overholde landets love og regler

sådan at det er et af de indsatsområder som

skulle være et parameter som vi skulle fokusere ekstra meget på rent lovgivningsmæssigt så

men vi synes jo så også at justitsministeren måske kunne

lignende serviceeftersyn her i folketinget

er jo et serviceeftersyn er der blevet sagt af de retslige præmisser der ligger

blandt andet økonomisk kriminelle og deres ageren i danmark men der vil vi også gerne endnu en gang har vi gjort ofte her i folketinget have præciseret

på sin plads at vi snart får et serviceeftersyn af hele problematikken den eskalerende problematik der er med hensyn til bandekriminalitet danmark men med de ord

særlig i krisetider kan det være fristende at begå økonomisk kriminalitet

dette lovforslag som går hånd i hånd med det tidligere fokus

ændringer som er blevet præsenteret fint af de tidligere ordførere men lidt firkantet sagt kan man jo sige at det gennemfører to ting

skærper det straffene på en række områder

kursmanipulation og insiderhandel samt straffen for bestikkelse af personer i offentlig tjeneste for det andet giver vi nu anklagemyndigheden og politiet mulighed for at bekæmpe økonomisk kriminalitet endnu

én kendelse er indhentet hvidvasklovens kontantforbud sænkes til

en række forbrydelser forlænget jeg synes det er vigtigt at vi i fællesskab følger udviklingen nøje økonomisk

økonomisk kriminalitets mønstre det er vi fra radikal side glade for at være med til med dette lovforslag som alt i alt indeholder en

vi samlet set fra radikal side bakke op om dette

vi ikke bliver enige om hvorvidt man skal lave de her udvidelser eller ej men man

nu kan forstå har opgivet dele af deres retssikkerhedspolitik i hvert fald

står fast på muligheden for eventuelt at lave en revisionsklausul så vi

effektiviteten i den her udvidelse det her redskab

de retssikkerhedsmæssige perspektiver om en

vægter retssikkerhed særdeles højt

jeg under ordførerens eget indlæg for venstre

uanset om vi er med på en revisionsklausul eller ej

dem som lovgivningen vedrører i det her tilfælde

svarede ikke på spørgsmålet så man kan udelukke at socialdemokratiet vil være med til det jeg tror det kunne være

herre jeppe mikkelsen når ordføreren selv nævner

det radikale venstre fortsat går op i retssikkerhed

retssikkerhedsmæssige indrømmelser

inden hvor man har diskuteret og ændret nogle ting sådan

og fortælle hvilke forslag der er røget hen over bordet i et forhandlingslokale det ville være at

de øvrige partier og processen

før forsøgte at fremstille det som om de her hemmelige ransagninger

de økonomiske strukturer i vores samfund

den store erhvervsvirksomheds med det her lovforslag

bliver strafferammen for insiderhandel og kursmanipulation hævet fra fire til seks år

lige præcis her giver det mening at lave en strafskærpelse til forskel fra mange andre forbrydelser er der her tale om en meget høj grad af planlægning og en afvejning af risiko

en præventiv effekt er helt sikkert til stede her fordi det er noget der indgår i beregningerne når man laver

der er foregået noget lignende nu skal man jo passe på med at udtale sig når det er ankesager der kører men i sidste uge faldt der faktisk

om grov kursmanipulation

at de dømte var bankdirektører det er jo afgørende at vi sikrer at

noget ikke finder sted i fremtiden

på en bedre måde kan følge transaktioner

i disse elektroniske elektroniske tider

risikerer vi at svimlende summer forsvinder for næsen af os det er vigtigt at kunne gøre noget rigtig hurtigt

her mulighed for at kunne sikre en kopi eller en backup af for eksempel en computer og kan være det der gør at man får hul på en sag om

kriminalitet jeg er ganske tryg ved

sætte det her i værk og at det kun handler om de grovere forbrydelser det synes jeg er en velovervejet balance jeg har virkelig svært ved at forstå venstres tilgang

lige præcis det her forslag det virker som om

man er meget uvillig til at sætte foden ned over for dem der har de gode uddannelser

og nøje og kynisk kalkulerer og planlægger økonomisk kriminalitet det her forslag giver mening og derfor stemmer vi i sf for

går op i retssikkerheden når den handler om borgere men

på det samfund vi lever i men fair nok det er så sfs holdning

advokatrådet og advokatsamfundet skriver

med hemmelige ransagninger at det retssikkerhedsmæssigt er uhyre uhyre betænkeligt gør det slet ikke

andet kritikpunkt jeg nævnte om muligheden for at

at det kun er indikationer altså

igen nogle retssikkerhedsmæssige overvejelser gør det slet ikke indtryk på

virksomheder som har tabt svimlende summer fordi der sidder folk

planlægger hvordan de for egen vindings skyld kan skære en sag så de

overtræder lovgivningen og bringer andre menneskers

men jeg mener faktisk at vi har en rigtig fin balance her i forhold til de hemmelige ransagninger det sker kun

jeg synes faktisk at det er vigtigt at politiet også i

tage en backup af en computer og få gang i de her sager men jeg må bare konstatere at venstre ikke vil sætte foden ned over for økonomisk kriminelle som åbenlyst kommer fra et andet

samfundslag og som planlægger kriminaliteten godt og grundigt det er vi bare uenige

ved med at påstå at venstre ikke vil gå efter økonomisk kriminelle

ikke objektivt set men lad det nu hvile vi kan så ikke blive enige om

sf er åben over for at diskutere at se hvem

mig om nogle år når man evaluerer lovgivningen

jeg har stadig væk heller ikke forstået hvad det er der er venstres anke sammen med sf stemte venstre for en udvidelse i forhold til narkokriminalitet og jeg har ikke forstået hvad det principielt

nu også at udvide det samme redskab til at omfatte et nyt område bare økonomisk kriminalitet for mig ser det virkelig ud som om

man i venstre forsøger at holde hånden over mennesker som laver økonomisk kriminalitet mennesker som har de gode uddannelser de gode hjerner og som bevidst bruger det til at planlægge hvordan de kan snyde og bedrage helt almindelige virksomheder og mennesker

og bedre uddannelse det bliver et meget interessant straffesystem sf vil til at indføre

noget andet som jeg synes er

interessant

her med at nu havde venstre været med til at indføre et nyt redskab på et område og så må man da ellers bare give los

også forpligtet til at gå videre i systemet

kriminalitetsformerne vi skal hele tiden sikre at politiet også kan være

stammer fra et ønske fra politiet selv som har behov for det her redskab

økonomisk kriminalitet vi må jo også bare sige at

under de borgerliges regeringsførelse havde vi bare et problem med at knække sager om økonomisk kriminalitet vi lå hele tiden bagefter i forhold til de måltal der var på det her område

er beklageligt nu får politiet faktisk nogle bedre redskaber og jeg har en klar forventning om

der så siger fru karina lorentzen dehnhardt

være et fremtidigt argument som vi kan bruge imod sf når vi diskuterer retspolitik hvis politiet ønsker det

økonomisk kriminalitet og der er bare behov for nogle ekstra redskaber

sådan set den afvejning vi har lavet i sf vi har en gang tidligere været med til at udvide det her område det gjorde vi i forhold til narkokriminalitet fordi vi faktisk også der synes at der er et behov for at gøre noget mere i forhold til at sikre at vi får mindre narko

og færre misbrugere

sådan set også at der er god ræson i at gøre noget

økonomisk kriminalitet vi mener faktisk af et ærligt hjerte at der er behov for at føre flere sager til doms det kan vi gøre med de her redskaber så den afvejning

der bliver lavet en politisk afvejning fra sag til sag men her giver det lige præcis god mening for

den indebar blandt andet også en styrket indsats mod økonomisk kriminalitet og det

systematisk og

det er ikke kun krænkende for vores alle sammens retsfølelse at se økonomisk kriminelle slippe af sted uden straf fordi de har råd til dyre forsvarsadvokater og har har begået en kriminalitet som er meget kompliceret og svær at opklare

ganske almindelige mennesker

som kommer i klemme når regeringen og enhedslisten blandt andet aftalte at skærpe straffen for insiderhandel

og kursmanipulation gjorde vi det fordi

bobler finansbobler og i sidste ende og samlet set en økonomisk krise som vi stadig mærker i dag

kriminalitet rent faktisk kan ske igennem tilstrækkelig høje strafferammer fordi det har en afskrækkende effekt i modsætning til for eksempel højere strafferammer for den mere tilfældige og uigennemtænkte kriminalitet

regeringen og enhedslisten at vi også skulle indføre muligheden for såkaldt kendelse på transaktion det lyder

i daglig tale tale kalder bagmandspolitiet har mulighed for at følge en pengestrøm igennem flere pengeinstitutter med kun en enkelt retskendelse fra domstolene i hånden og det er et vigtigt redskab imod kædesvig en en form for økonomisk kriminalitet der ikke kun bliver begået

fine herrer i dyre habitter men også af rockere med rygmærker på lædervesten

vores samfund

er der også nogle yderligere elementer i lovforslaget det gælder blandt andet justeringen af forældelsesfrister og blandt andet at man kan afbryde forældelsesfristen ved konfiskationskrav det betyder

folkemunde i lægmandstermer at man ikke kan få lov til at beholde de penge man har tjent på at begå økonomisk kriminalitet hvis man bare gemmer dem tilstrækkelig længe og tilstrækkelig godt det er selvfølgelig også et element som enhedslisten

i løbet af udvalgsbehandlingen

strafferamme for insiderhandel og kursmanipulation det var blandt andet også et stort ønske fra enhedslistens side at vi fik indført muligheden for konkurskarantæne det er

her lovforslag men et lovforslag vi ellers har behandlet

enhedslisten og regeringen har haft et af de mere

enhedslisten ikke var voldsomt stolt af

det der står i lovforslaget her ligger lige til højrebenet for enhedslisten så er det det der er svaret

samlede finanslovaftale som jeg tror det er velkendt for enhver at enhedslisten ikke har været voldsomt stolt af jeg ville gerne berette om hvad vi havde ønsket der skulle ske for de mange tusinde mennesker der falder ud af dagpengesystemet i de her måneder som følge af en aftale som blandt andet konservatives ordfører har indgået og som efterlader mennesker uden forsørgelsesgrundlag fordi de ufrivilligt har mistet deres arbejde men nu er det jo ikke det vi taler om i dag men det var det jeg hentydede til da jeg omtalte finansloven som en aftale vi ikke var voldsomt stolte af lige præcis det her element i finanslovaftalen altså de delelementer i lovforslaget som er en del af

voldsomt stolte af og det har været et af de mere gnidningsfri forhandlingsforløb

enhedslisten har fået regeringen til at

hundrede og fire og tres som handler om en styrket indsats over for

selvfølgelig altid godt at man vil gøre noget ved

at man vil styrke kriminalitetsbekæmpelsen

set lidt spøjst at man netop vælger at gøre det når

antallet af sigtelser i perioden to tusind og ni

steget ret markant det er faktisk steget fra titusinde og firehundrede og sytten sigtelser i to tusind og ni til nær ved det dobbelte nittentusinde

i to tusind og elleve antallet af tiltaler er steget med fem og firs procent

er man nødt til at foretage yderligere lovgivningsmæssige initiativer

fra fire til seks års fængsel det er vi ikke særlig positive over for i liberal alliance

vi ikke mener at man nogle gange skal hæve straffene det mener vi man bør gøre i forhold til vigtige kriminalitetsområder som mord vold voldtægt børnemishandling og trusler men andre steder har vi svært ved at se hvad det skulle gavne er der nogen der forestiller sig

foregå hvis vi gik fra fire til seks års fængsel på det her område og er der egentlig nogle af de mennesker det handler om som er så farlige

have dem gående ude på gaden efter fire års fængselsophold hvor de forhåbentlig har lært en lektie

en anden ting er udvidelsen af retsplejelovens muligheder for at anvende hemmelige ransagninger ikke et klassisk synspunkt for retssikkerhedsbegejstrede partier

må de jo selv redegøre for det må have gjort ondt i det radikale venstre og sf da enhedslisten øjensynlig tvang disse partier til at gøre op med almindelige retssikkerhedsprincipper i liberal alliance kan vi i hvert fald ikke støtte den øgede adgang til disse hemmelige ransagninger

skeptiske over for

ikke nødvendigvis skal være de almindelige krav

og det kan man i hvert fald

være skeptisk over for måske er der en pointe vi vil i hvert fald spørge ind til den del af lovforslaget i udvalgsbehandlingen

bandekonflikt vi har om os i øjeblikket med projektiler flyvende

man gå ud fra at regeringen virkelig vil slå til på

hvor man har løst problemerne hvor der intet er at komme efter og der skal der strammes op hvad så med de områder hvor regeringen

så vi glæder os i liberal alliance til at se de straffe som bandemedlemmerne vil

over for fremadrettet men måske er det sådan at vi har en regering og også en enhedsliste som er mere optaget af at straffe

af at komme efter de mennesker som godt nok har et jakkesæt der måske er lige så dyrt som

herre simon emil ammitzbølls er men som altså har været med til at starte den økonomiske krise

tænke mig at høre herre simon emil ammitzbøll

talerstolen at liberal alliance

korrekt

netop når det angår organiseret økonomisk kriminalitet som man sætter sig ned og planlægger og nøje beregner så har straf faktisk en præventiv effekt

kriminalitetstyper så er det ikke kun med et kriminalpræventivt sigte for øje for en lang række af de personer der begår den form for kriminalitet herunder især bandemedlemmer har vi sådan set det formål for øje at de mennesker skal være i fængsel i stedet på gaden

set det der er hensigten i forhold til det

af kriminaliteten på grund af at man går fra fire til seks års fængsel

langt mere ambitiøs

jeg sige at fru pernille skipper

det her der har startet finanskrisen finanskrisen har vi fordi vi har haft en

det er det man ser i spanien det man ser i grækenland det er det man ser i portugal det er det man ser i italien politikerne skal sætte tæring efter næring og jeg ved

mennesker som har spekuleret i boligpriser og har pumpet boligboblen op for at tjene til egen lomme overhovedet ikke har noget som helst med den økonomiske krise at

velfærdssystemerne rundtomkring i europa og så vil sådan

nemlig hvornår straf har en

lidt som om herre simon emil ammitzbøll gav

kommer til de former for kriminalitet som herre simon emil ammitzbøll oplister

en præventiv effekt

som om herre simon emil ammitzbøll kun bruger straffesystemet som en metode til at hævne sig på mennesker der begår kriminalitet

virker jeg siger at forudsætningen er at vi skal fjerne nogle af de mest voldelige elementer fra gaden sådan

at andre mennesker ikke kommer til at møde dem i deres hverdagsliv

ikke synes at man skal straffe vold voldtægt og trusler hårdere

vi tager faktisk de tre typer for forbrydelser rigtig alvorligt

fra samfundets side at vi er imod

voldtægt og trusler og at vi gerne

jeg bare lige sige at jeg godt ved at der i enhedslistens verden er de her store onde finansspekulanter og

som har taget lån i vores boliger

fordi vi var fristet af en gevinst i

og sådan er der så meget men

en masse regeringer der ikke har lavet strukturelle reformer i tide der ikke har sørget for at have orden i deres økonomi det er

vakler som vi gør i øjeblikket

vil komme med af ændringsforslag og hvad man vil stemme til det samlede lovforslag afhængigt af

jeg forstod herre simon emil ammitzbøll sådan at han sagde jeg jeg tror ikke at skærpelsen fra de

en afskrækkende virkning hvis man skulle opnå en afskrækkende virkning skulle det jo være meget mere

og vil liberal alliance komme

for liberal alliances stemmeafgivning til det samlede lovforslag

sikker på at det ville være meget afskrækkende hvis man havde dødsstraf for en række forbrydelser deraf kan man ikke konkludere at jeg og forhåbentlig heller

indføre dødsstraf for den type forbrydelser bare lige for at forklare at det var

vil jeg sige

vi synes det er fint at man for eksempel kan få en kendelse på transaktion

set er rigtig godt men jeg kan godt sige at hvis vi skal stemme ja til dette forslag jeg har svært ved at forestille mig det især fordi jeg

at enhedslisten har dikteret hvad der skal stå så skal man droppe det første

at gå fra fire til seks år man skal droppe den udvidede adgang til reglerne om mulighed for at anvende hemmelige ransagninger og måske skal der også ske noget i forhold til

med en kortvarig spærring af kontoindestående som jeg nævnte i min

ordførertale er det her et område vi vil spørge mere ind til

at herre simon emil ammitzbøll og liberal alliance

lidt åbne spørgsmål hvis nu liberal alliance nogen sinde fik magt som de har agt hvad gud forbyde og

liberal alliance er det noget liberal alliance ville stille et fundamentalt krav til venstre dansk

ryddes op i alle disse indskrænkninger i den personlige frihed sådan som jeg

og krænket folks og virksomheders rettigheder

liberal alliance og herre simon emil ammitzbøll egentlig parat til at gå

som herre simon emil ammitzbøll lige har givet udtryk for når det

jeg skal undlade at gå ind i diskussionen om hvad de højere magter

liberal alliance får

jeg har svært ved at regne ud hvilke konkrete ting det er herre ole hækkerup henviser til men i

til om vi vi vil gå efter at

er afhængige af liberal alliances mandater så er svaret ja

hvis vi får de afgørende mandater så forventer vi at få indflydelse på vores fire mærkesager

for at vi får kigget på den her økonomiske kriminalitet især den meget grove

kriminalitet og ikke mindst det der hedder kædesvig altså der hvor

et firma hyrer underentreprenører

det til alt for lav en pris

sørger underleverandørerne for at firmaet går konkurs eller lukker på anden vis og så står man tilbage

der ikke er afregnet noget som helst og den manglende indbetaling af skat og moms har man taget med allerede på forhånd som en del af beregningen af hvad man skal have ud af det her

organiseret sort arbejde

kædesvig er det er der desværre flere og flere der kaster sig ud i som tidligere har begået andre former for kriminalitet og nu er det her pludselig blevet et interessant område for der kan være rigtig rigtig mange penge i det og der skal vi selvfølgelig

følger vi med og sørger for at begrænse dem i deres aktiviteter vi har som konservative det udgangspunkt at det

kunne betale sig at begå kriminalitet

en lovgivning og et system der er indrettet på en sådan måde

er større end den sanktion man får hvis man overhovedet bliver opdaget

i den kontekst kommer det her lovforslag sådan set meget godt til sin ret men der er dog én ting som vi savner fra konservativ side i forslaget det var også det som dansk folkeparti nævnte nemlig det fælles beslutningsforslag som konservative og dansk folkeparti har fremsat

skærpet straf for at bortfjerne bevismateriale for det er jo altså en væsentlig forudsætning for at man overhovedet kan komme efter de her kriminelle

er noget dokumentation for den kriminalitet der er blevet begået

skærpe straffene på det område og det er lidt ærgerligt

sørge for at beviserne forsvinder og så kan man nøjes med

for at komme ind og ruske tremmer så der er altså et

vakuum der som vi skal have fyldt ud men det kræver nok at vi får en ny regering men den tid den glæde

tale om at ministeren foreslår at vi skal have nogle strafskærpelser i de groveste sager omkring insiderhandel og kursmanipulation og det har vi ingen problemer med

til en eksisterende paragraf og sige at i

særlig grove sager har vi så en udvidet strafferamme er

især de steder hvor der er behov for at man gør det så det har vi ingen problemer med

ikke nogen problemer med at man på én dommerkendelse

rende ned til dommeren hver eneste gang og få en ny dommerkendelse

nå at følge med den pengestrøm der er så det er fint at

myndighederne får mulighed for med én transaktion

lidt det samme vi gjorde i forhold til at få en kendelse på en person i stedet for en kendelse på en

at man kan følge personens mobilsnakkeri uanset hvor meget vedkommende skifter mobiltelefon det var så noget af det som enhedslisten var imod men altså lad det nu ligge nu gør man det så her i forhold til transaktioner og det giver god mening og ligger i god forlængelse af

forlænger forældelsesfristen på konfiskationskrav og nu sætter den op til ti år det er ganske rimeligt det må være muligt hvis man efterfølgende pludselig finder pengene

fra konservativ side yderligere belysning af behovet for at nedsætte grænsen for

gå på loppemarkedet og købe en gammel blikspand for seks

organiserede grove

kriminalitet så kan der måske godt være behov for det men vi savner en mere målrettet dokumentation for

er den her kortvarige spærring af et kontoindestående der er vi fra konservativ side af den opfattelse at det er tidslen i den her buket og det vil vi forfølge meget nøje for vi er stærkt skeptiske over for at man sænker kravet til hvad myndighederne skal have af mistanke altså fremover skal

have nogen mistanke der skal man bare have en anelse om at det er det der gør sig gældende så kan man gå ind og indefryse spærre konti det er vi

der knækker retssikkerheden set med vores øjne men det kan

det her vigtige forslag

tvivl om at det det vi har oplevet

et behov for at der bliver sat stærkere ind over for økonomisk kriminalitet vi skylder de mange

at se om de regler vi har fungerer effektivt nok

politiet og også vores anklagemyndighed har de rette værktøjer til

penge primært

kriminalitet

med almindelige menneskers værdier det har haft og har store konsekvenser for vores samfund det har store konsekvenser for

derfor er det et vigtigt centralt spor at sætte hårdere ind over for det et andet vigtigt spor er at vi kan se at den organiserede kriminalitet jo i stadig stigende grad

at tjene i gåseøjne penge på økonomisk kriminalitet og derfor bliver der også sat hårdt ind over for

som sådan er altså en samlet pakke som

indeholder elementer som stammer fra den

finanslovsaftale som regeringen og enhedslisten lavede sammen og som handler om at

strafferammen for kursmanipulation og bestikkelse forhøjes som handler om at

der gives bedre muligheder for at frakende retten til at drive virksomhed

ulovlige pengestrømme og efterforske organiseret økonomisk

at forældelsesfristerne forlænges for at styrke retsforfølgningen af lige nøjagtig økonomisk kriminelle jeg håber virkelig på at der kan findes bred opbakning til det her

i folketinget jeg kan høre at der er bred opbakning til det

kan blive endnu bredere for vi må som folketing have en interesse i at skærme de mange uskyldige mennesker af som er blevet ofre og som

for økonomisk kriminelle spørgsmålet om udvidelse af mulighederne for hemmelige ransagninger har været

en central del af debatten her i dag

at vi kan få bedre fat om bagmændene bag

kriminalitet og jeg tror man

læse meget nøje hvad det er det rent faktisk

et fokus på organiserede kriminelle hvad kunne eksemplet være

chancen for at dem der står bag kommer igen nok ikke særlig stor og

for at komme tættere endnu tættere på bagmændene bag det som jo bevisligt har været et stort problem i de senere år i kriminalitetsudviklingen når det handler om tyveri altså det grove organiserede tyveri

i stand til at få fat i bagmændene bag eksempelvis store indbrudstogter i ned langs den jyske vestkyst

og jo også de konservative skal læse meget nøje hvad det rent faktisk er

eksempelvis østbander rockere bandegrupperinger

så at sige at udvikle deres kriminalitet at sikre at de kan få hurtigere gevinster ved

tyveri plyndring og hvad de ellers

side var det rejst der kører en række prøvesager dem afventer vi for at se hvordan det går det synes vi

den rigtige måde at gøre det på inden vi begynder at overveje mulighederne for at ændre lovgivningen også her men samlet set er et lovforslag

handler om at skærpe indsatsen over for økonomisk kriminalitet vi skylder dem som er ofre for det at vi hele tiden er på vagt over for udviklingen og sætter ind dér hvor der er behov

aftalt med enhedslisten i finansloven er udtryk for

modsat nogle af regeringsordførerne har ministeren hørt og forstået at der sådan er bred opbakning til en skærpet kurs over for økonomisk kriminalitet men der er

hvilke redskaber man skal bruge en fuldstændig legitim

derudover vil jeg høre ministeren om noget andet som vi har diskuteret en del gange nemlig spørgsmålet om at når man nu forhøjer strafferammen det siger ministeren i hvert fald i forhold

når man nu skærper strafferammen ganske væsentligt for de her forseelser

det kan vi godt være enige om men hvor er

hvilke økonomiske konsekvenser forslaget har så det kan han

og der står jo netop at at lovforslaget ikke vurderes at

politiken her i efteråret at regeringen lancerede

en strafskærpelse skulle man også anvise finansieringen til det

af andre årsager men jeg kan bare ikke rigtig

det der nye regime som regeringen ville sætte gang

her lovforslag hvor man hæver strafferammerne væsentligt men jo slet ikke tager stilling til finansieringsspørgsmål som man ellers lovede man ville

for de økonomiske konsekvenser som

det er selvfølgelig

så derudover sagt at vi gør os de her overvejelser og hvis der er en regning der skal betales så finder vi pengene til den

da man hævede straffene det er nogle af de regninger som et

klart svar på om venstre mener at der er behov for at få skærpet indsatsen over for økonomisk kriminalitet eller ej ikke mindst i en situation hvor vi har set

økonomisk kriminalitet udvikle sig og hvor rigtig mange almindelige mennesker har tabt

fiflerier og fiduser af snart sagt enhver art

og omkring økonomisk kriminalitet det er det vi sætter ind over for her

et håb om at vi kan komme

at dem der har gjort det og stod bag det får sværere ved at gøre det

at tænke på at i rigspolitiets seneste redegørelse

at de her bandemedlemmer i gennemsnit bliver dømt to

der skal komme balance i tingene at regeringen så

nogle initiativer til at sørge for at bandemedlemmerne får længere straffe eller er det kun bankdirektører man vil straffe og ikke bandemedlemmer

vedtaget af et bredt flertal hvor der eksempelvis hvis kriminalitet begås som led i en bandekonflikt

i øjeblikket at der er gang i en kæmpe indsats fra politiets side for at få lige nøjagtig de her typer stillet til regnskab for det

de kan sagtens fange de her bandeforbrydere men problemet er at

kunne man så ikke for at få lidt rimelighed i tingene prøve at sørge for også at få de mennesker

gaderne usikre for almindelige mennesker i stedet for at det kun

symbolpolitik til enhedslisten man kan ændre mens det der berører almindelige mennesker

hvis man ser på hvad der er sat i værk på bandeområdet nu

den at den indsats er på det højeste niveau nogen sinde der

i vores fængsler end der gør på nuværende tidspunkt de får endog meget lange straffe der bliver sat

den kriminalforsorgsaftale som liberal alliance jo

sikre at der er pladserne til at de kan sidde der og de

når der sidder så mange regne en gennemsnitlig

så hatten passer populært sagt og det ligger helt i forlængelse af de strafskærpelser som det brede flertal i folketinget har vedtaget

har til formål at styrke indsatsen over for ofre gennem etablering af en offerfond fondens midler skal anvendes til at yde tilskud til offerrådgivning forskning uddannelsesindsatser uddannelsesindsatser seminarier informationsmateriale forsøgs og udviklingsinitiativer med videre

som skal betales af lovovertrædere i visse sager ifølge lovforslaget

gør sig skyldige i en alvorlig lovovertrædelse samtidig behandles l en hundrede og seks og tres der omhandler udvidelsen af underretningsordningen der sådan kort fortalt betyder at underretningsordningen i retsplejelovens § syv hundrede og en og fyrre g udvides til også at omfatte tilfælde hvor gerningsmanden skal have en fremtrædende rolle i et tv eller radioprogram eller skal optræde

offer har mulighed for at blive underrettet når de kan se deres gerningsmand i tv eller i

en relevant ændring af den gældende lovgivning givet det stigende antal tv programmer om kriminelle og indsatte i danske fængsler og det er en lovændring som venstre ubetinget støtter vi støtter også den del af lovforslaget der handler om

for en hurtigere behandling af ansøgninger om erstatning

lovforslaget om offerfonden venstre er som udgangspunkt positivt indstillet over for skabelsen af en offerfond vi støttede et beslutningsforslag om

sidste folketingssamling alt for ofte bliver offeret glemt samtidig med at forbryderen

tilbudt den ene form for støtte efter den anden for at komme ud af kriminaliteten resultatet er at vi bruger langt flere offentlige kroner på forbryderen end på offeret

den danske offerfond er inspireret af en tilsvarende svensk fond som blev etableret tilbage i nitten fire og halvfems

er ingen tvivl om at det er på høje tid at danmark følger det svenske eksempel og etablerer noget tilsvarende det er vi positive

som helt naturligt at det er forbrydere der skal betale til ofrene problemet med det lovforslag

af offerfonden lovforslaget er udformet på en

at også bilister der får et klip i kørekortet skal bidrage med de fem hundrede kroner her ser vi altså et klart misforhold

men er det en alvorlig forbrydelse fanger politiets fotofartfælder

har begået alvorlige forbrydelser i så fald ville størstedelen af den voksne danske befolkning på et eller andet tidspunkt kunne karakteriseres som

er ganske enkelt ikke proportioner i det forslag som regeringen og justitsministeren har

man som ellers normalt lovlydig borger skal betale erstatning til ofre for spirituskørsel og grov vold fordi man bliver taget i en fotofartfælde eller hvis man kommer til at køre lidt for tæt på den

give et klip i kortet mord

grov vold og en hastighedsovertrædelse på en tom landevej takseres på samme måde

ikke har et præventivt formål men alene er

justitsministeriet nedsatte arbejdsgruppe oprindeligt ville afgrænse en offerfond til de forbrydelser hvor der er et egentligt offer denne afgrænsning synes vi

meget hensigtsmæssig hvis man ønsker at skabe en sammenhæng mellem forbrydelsen og bistanden til offeret det virker ulogisk at selv

mindre trafikforseelser hvor der i langt den overvejende del heldigvis ikke er et offer skal udløse bidrag til offerfonden i forvejen er bøderne for trafikforseelser hævet betydeligt i to tusind og tolv

automatiske trafikkontroller bliver i to tusind og tretten på regeringens initiativ mangedoblet firedoblet

en de facto yderligere stigning i bødeniveauet er er ganske enkelt

står ikke mål med karakteren af lovovertrædelsen

en alvorlig forbrydelse

administration og inddrivelse forventes at beløbe sig til hele fem

om året administrations og inddrivelsesomkostningerne forekommer derfor forekommer derfor umiddelbart voldsomme det betyder faktisk at hele tyve

femtedel af indtægterne fra offerfonden går til administration og aldrig vil komme i nærheden af ofrene

i sverige finansieres offerfonden ved hjælp af bidrag fra personer der er dømt for alvorlige forbrydelser her er det især personer som afsoner i fodlænke der må holde for med et gebyr på halvtreds kroner per dag som også fdm som høringspart har påpeget netop personer der afsoner i fodlænke vil typisk varetage et job samtidig og det betyder at de rent

venstre vil derfor håbe at vi

at langt den overvejende del af indtægterne kommer fra forbrydelser ikke har været et reelt offer vi sådan set hellere

der har været et reelt offer bidrager med lidt mere eller at man kaster et blik på den svenske ordning hvor folk i fodlænke altså bidrager betydelig mere

få lov til at afsone i i fodlænke hvor

have større mulighed for at bidrage

til offerfonden som nævnt er venstre positivt indstillet over for at støtte ofrene gennem etablering af en offerfond desværre er vi

meget kritiske over for den foreslåede finansiering der ligger i i det her forslag og vi er noget bekymret for

det signal man sender med lovforslaget hvor man sidestiller en en trafikforseelse et klip i kortet med ganske alvorlig personfarlig kriminalitet det synes vi ganske enkelt

derfor kan vi på det foreliggende grundlag ikke støtte

færre der skal betale til

overtrædelse af færdselsloven

skal grave lidt i i finansieringen men selvfølgelig

betaler til fonden så må dem der er tilbage nødvendigvis betale noget mere ellers må man finde en anden

man skal have statskassen ind over så nu hopper jeg bare hen over teknikken og når til pointen herre karsten

er vel fuldt ud opmærksom på det med at hvis man følger den der tanke ender det med at vi også skal afsætte nogle penge på finansloven det kan så være otte million

jo fuldstændig rigtigt at hvis man

en model og det er også min forståelse når jeg læser lovforslaget

offerfonden først kan bruge pengene når de er kommet ind

set ikke en statssubsidiering

et spørgsmål til ministeren når ministeren

villet i mange år man forsøgte selv som

statskassen kommer til at betale mere

at de konservative var med og det står vi fuldt og helt bag men det beslutningsforslag lægger netop ikke op til den her kraftige udvidelse med

hvis herre jeppe mikkelsen kan få justitsministeren til at indkalde folketingets partier til en snak

en række ændringsforslag og sørge for at indtægterne

det ønsker justitsministeren ikke men hvis

kommer vi gerne og så finder vi gerne finansiering

og vi er villige til at tage pengene

fra gerningsmænd og vi tager dem fra fartsyndere

man ikke selv har lagt stemmer til den så skal man tænke sig om før man ruller ting tilbage eller laver dem om men

garantere det så kan jeg bare sige

det vi er lidt bekymrede for er jo at der er kræfter i regeringen

udvide ordningen med klip i kørekortet sådan at man kan få klip i kørekortet for at tale i mobiltelefon

det er jo den der glidebane vi er noget bekymrede for

vores opfattelse er af alvorlig karakter og kan sidestilles med alvorlig personfarlig kriminalitet

med med lovforslaget så selvfølgelig et spørgsmål om at hjælpe ofrene men der er altså også en diskussion om det signal man sender

til at lave lovforslaget om men det er ikke mit indtryk at det er tilfældet og det har herre jeppe mikkelsen heller ikke påpeget

som samler millioner ind til at gøre en indsats for ofre for kriminalitet

at køre med populært sagt en ordentlig kæp i øret ned igennem indre københavn og få et klip i kørekortet

lauritzen ikke være med til at sidestille de to

eller er det ok at sidestille de to forbrydelser i forbindelse med et bidrag til offerfonden

kommer til at køre for stærkt eller kører for tæt på den forankørende det kan man få et klip i kortet for

hvert fald er sf der ønsker at selen også skal give et klip

som forbrydere på linje med folk der har begået hård vold og personfarlig kriminalitet så det meget meget kedeligt signal

diskutere det her vores holdning er ikke fuldstændig firkantet men men snittet her er

normalt fartmæssigt giver et klip i kørekortet og det er jo det eksempel fru pernille skipper nævner

hvis fru pernille skipper kan få justitsministeren til at indkalde til en forhandling og en snak eller vi kan sætte os i folketingets retsudvalg

i øvrigt ganske lovlydige borgere som har været uheldige at få et klip i kørekortet

at køre for stærkt og få et klip i kørekortet

eller kommer til skade i trafikken fordi

og et mord

dermed siger venstre at det er vigtigere at de mennesker

og det er jo en principiel diskussion som man også havde da justitsministeriet på et tidspunkt for år tilbage havde en arbejdsgruppe der sad og arbejdede med

man lægger snittet henne man kunne også tage folk der

der er balance i det og vi synes slet ikke om den retorik der ligger hvor man altså siger at der er tale om visse lovovertrædelser af mere alvorlig karakter det at få et klip i kørekortet slet ikke med den udvidelse som visse partier i folketinget ønsker

at finde et flertal til bredt at vedtage det her

det forudsætter at fru pernille skipper og regeringen er indstillet på

forbrydelser stilles bedre end i dag og allerede dér kan socialdemokraterne selvfølgelig støtte dem det drejer sig om at

hvis gerningsmanden medvirker eksempelvis i et tv program det er det med underretningsordningen dernæst drejer det sig om at få afgjort sager om erstatning hurtigere end de bliver afgjort i dag og endelig

fra gerningsmandens side og pengene skal gå til

ofrene det er initiativer som der i virkeligheden har været brug for længe også længe før den her regering men desværre er der sket alt for lidt hidtil det er så rigtig godt at der kan blive rettet op på det nu fordi for ofrene skal vi gøre det bedre så erstatninger kommer hurtigere og så der kan komme udbetaling

det handler jo grundlæggende om at ofrene skal kunne komme

afklaret spørgsmålet om erstatning er selvfølgelig et skridt på vejen til at få lagt sagen bag sig og komme videre med livet eller

sørge for at den forhindring er der mindre

med offerfonden bliver der penge til at gøre mere

færre lovovertrædelser der skal medføre at

er min store bekymring i den forbindelse er selvfølgelig hvis det ender med at man så får færre penge ind i offerfonden det er noget som jeg ville synes var

at man vil støtte ofrene og samtidig

at tømme offerfonden for penge

resultat af en offerpakke som regeringen har aftalt med enhedslisten helt grundlæggende er det

vi med de her lovforslag får rettet op på forholdene for ofrene i danmark og det

har vi haft brug for det har folketingets partier mulighed for at gøre noget ved nu og det kan man gøre ved

et klip i kørekortet men jeg er sikker på at ordføreren har nogle i omgangskredsen

karsten lauritzen i sin ordførertale snakkede om det her med trafikforseelser og der er forskel på en trafikforseelse

hurtigt skal man køre mere end tredive procent for hurtigt

måleudstyret for

så vi snakker jo ikke sådan helt små

det andet er jævnfør den diskussion som fru pernille skipper og herre karsten lauritzen havde

at have så mange med at der punkt en kommer volumen

sådan set i sig selv er et selvstændigt formål punkt

at argumentere for at afstanden er alt stor fra mord til klip i

at afstanden fra mord til

mere alvorlig karakter

også få et

hvis man skal følge sfs

bare være helt sikker på ordføreren mener altså

er en lovovertrædelse af

karsten lauritzen ind i øjnene og siger det som det er af flere hensyn punkt

er nogen lille eller ubetydelig trafikforseelse

det handler jo ikke om en hvilken som helst fik kontrol det handler ikke om de her tilfælde hvor der er en otte procentsoverskridelse

på vej med noget så kan det jo undre at regeringen vælger helt entydigt at lave det her sammen med enhedslisten hvorfor har man ikke valgt

i folketingssalen om at oprette en offerfond og hver eneste gang er det blevet stemt ned af lige præcis venstre konservative og dansk folkeparti det er derfor at danmark ikke har fået

anmeldt hver eneste gang man havde en finanslovforhandling vi har jo fået utallige ting

grænsekontrol overdækning af jellingestenen og hvad ved jeg

så når vi efter valget sætter os ned og siger at nu vil vi gerne søge sammen

at komme overens med enhedslisten

den her sag i og med at det her

en eneste krone til ofrene

og fremført det her handler jo alene om

ofrenes vilkår i form af seminarer

og nogle andre tiltag der står jo højt og tydeligt på side fem i lovforslaget at den her støtte på de syv og tyve million

ikke kan gives direkte til offeret

og som har kontakt med ofrene umiddelbart efter

i nogle af de forskellige frivillige foreninger vi har noget af det de her penge skal gå til

folk der er omkring ofrene

og det ligger klart inden for

jeg tror da at det vil blive meget bedre for ofrene

for at nogle af de folk der er omkring ofrene bliver bedre til at hjælpe dem for et er at der er

bedre kompetence bag de hjælpende hænder der er så vil det da selvfølgelig helt intuitivt logisk

ydes støtte til projekter og aktiviteter ikke

det med der handler om erstatning til ofrene

der er blevet for lang ventetid

er simpelt for lang sagsbehandlingstid i erstatningsnævnet derfor putter vi flere penge ind i at sørge for at erstatningerne kan komme hurtigere igennem

kan laves delerstatninger altså sådan at hvis man har en hel sag så skal man

hjælper selvfølgelig ofrene fordi det er lettere at komme videre i sit liv jo hurtigere man kan få afgjort

så kommer det næste de personer der er omkring

og opkvalificere blandt andet med pengene fra

være imod at man gør noget for voldsofre men som andre ordførere har

begynde at tage fem hundrede kroner ekstra fra personer der har kørt tolv kilometer

vi andre kan også procentregning og det synes vi måske er

at skyde lidt over målet samtidig med at personer der

har begået hård voldskriminalitet bandekriminalitet voldtægt

jeg kunne så forstå på socialdemokratiets ordfører at man var lidt bange for om finansieringen så kunne holde hvis ikke hvis ikke man fik de her

her bevilger nogle ekstra midler til erstatningsnævnet

kan forsøge at fremme de her erstatningssager så de bliver behandlet hurtigere end i

og promoverede sig selv på tv som stjernekok

oprette seminarer hvor man kan sidde og diskutere ofrenes

vi kender godt konsekvenserne for ofrene når der er tale om incest voldtægt hård voldskriminalitet det er helt urimeligt hvad de mennesker skal igennem samtidig med at man så promoverer voldsmanden på tv

hundrede og seks og tres så en lille smule op for at

det her handler ikke om orientering af offeret

slet slet ikke være tilladt at en voldsmand kan rende og promovere sig selv enten på tv eller i de kulørte ugeblade samtidig med at offeret ikke har fået tilkendt erstatning endnu

godt se det ikke interesserer justitsministeren så meget men jeg skal gerne oversende det skriftligt

så der er ingen tvivl om

har kæmpet mere for at stramme og skærpe reglerne

spirituskørsel end dansk folkeparti har gjort

penge oven i bøden til en offerfond

på nogle differentierede satser i det her vi synes som sagt at

det er fem hundrede kroner i bidrag til offerfonden uanset om man har slået en til lirekassemand eller om man har kørt tolv kilometer

ganske enkelt ikke virker gennemtænkt

det anerkender vi selvfølgelig også men

er brug for er måske sådan noget som øget psykologbehandling det er et slagsmål for mange i dag at få det bevilget i kommunen det er noget der kommer af sig selv men det er ikke nævnt i lovforslaget og igen

at man kunne give en acontoerstatning så de her ofre ikke

gå med økonomiske og psykiske problemer som de ikke kan

er klar over at ofre for kriminalitet allerede i dag

at acontoudbetalinger af de erstatninger allerede er muligt og at det

begår forbrydelser allerede bliver straffet ud over at

gøre det her til en straf der skal differentieres og dermed kommer

både spritbilister og mordere slet ikke bliver straffet i det her er den eneste form for straf de får

og det at man giver et kontant bidrag til en fond der skal hjælpe ofre for kriminalitet

ikke mere håndfast og selvfølgelig er jeg vidende om at en voldsforbryder får mere straf

det sagen handler om jeg synes bare det er ude af proportioner vi kunne også lægge fem hundrede kroner oven i i hver en cyklistbøde der bliver udstedt her i københavn så vil

men det vil være lige så meget ude af proportioner

til offerfonden

godt tænke mig at høre om ordføreren er klar over hvor mange

på speederen ikke kan finde ud af at holde tilbage for rødt eller har drukket alkohol inden de sætter sig bag rattet og mener ordføreren virkelig

når man gør sådan noget

så er hvis jeg må være så grov så heldig at der ikke er nogen der kommer til skade

jeg render ikke rundt med tallene i hovedet men det laveste antal dræbte i trafikken nogensinde havde vi i to tusind og tolv

pernille skipper er velkommen til at stille et skriftligt spørgsmål

sikker på at vi kan få de tal på bordet men jeg er også sikker på

vi så ser på hvor mange der er ofre

og derfor var det måske også på sin plads at

bidrog lidt mere

anden finansiering et alternativ

at så kan vi lade de kriminelle betale noget mere

alle de udgifter de har i forbindelse med straffesagsomkostninger så det betyder

om herre kim christiansen

eller om man ikke har nogen forslag til hvordan vi kan hjælpe de her ofre som vi fra

det de skal nej men så skal vi da bare sørge for at lade dem

forbryderne slippe for at betale det er jo det jeg hører herre jeppe mikkelsen sige det synes jeg da er et vanvittig dårligt argument men vi vil da meget gerne sidde med ved bordet og prøve at finde en anden finansiering

man godt tage skyklapper på og tro at det er anderledes men det er jo sagen den

herre kim christiansen når man

en gang i fremtiden måske kommer tilbage og sidder som støtteparti

en anden regering end

med det flertal vi har fundet i regeringen får gennemført de to lovforslag

vi skaber nogle bedre forhold for ofrene men vi vil nok bare gøre det at vi straks ville

kan nøjes med et klip i kørekortet spritbilister

vel ikke det herre kim christiansen står

har kæmpet mere for at vi skærper straffen over for spritbilister

der kommer til afstemning om ganske kort tid om obligatorisk alkolås i alle biler det er netop fordi det lige nøjagtig er det

mennesker som begræder tabet af et nært familiemedlem

som egentlig dækker over at folk kan være lemlæstede handicappede for livstid og sidde i en rigtig svær situation

tal som man ikke skal ignorere jeg kan ikke forstå at man fra dansk folkepartis og også fra venstres side her i dag ikke synes at det er en alvorlig sag at køre over for rødt at tilsidesætte sin vigepligt at køre alt for stærkt

give mig ret i at hver gang man gør det

sker der ikke noget men når det går galt

en offerfond kan herre

og kan herre kim christiansen forklare mig hvorfor han synes at give indtryk af at det er ligegyldigt om loven overholdes her for det er jo sådan at hvis man rent faktisk overholder lovgivningen risikerer man jo ikke at skulle betale til offerfonden

man ikke render og slår på tæven på værtshusene eller man ikke voldtager kvinder eller ikke udøver incest over for børn hvis man ikke gør alle de ting bidrager man jo heller ikke til offerfonden det er jeg enig med med fru karina lorentzen

når vi siger at det ikke er rimeligt

det er helt ude af proportioner at hvis man kører tolv

vi ligefrem billiger at man kører for stærkt det gør

at vi bare ikke straffer dem der ligger og kører for stærkt ud over

og derfor mener jeg egentlig der er ret god effekt af klippekortordningen men nu mener

bidrage til en offerfond for bandekriminalitet og anden ugerning det synes vi bare ikke hænger sammen det virker som sådan en ekstra skat

det vi snakker om er hvorfor dansk folkeparti har det principielle synspunkt at folk som kører hensynsløst som kører over for rødt som tilsidesætter deres vigepligt som kører for stærkt og som i virkeligheden bringer os alle sammen i fare i trafikken når de gør det og det er jo veldokumenteret at fart rent faktisk betyder noget når det handler om trafikforseelser det har faktisk en meget alvorlig konsekvens når uheldet

man kunne se at lige præcis chancebetonet kørsel

stå og forsvare det synspunkt at vi ikke skal lade de mennesker som bringer andre menneskers liv i fare når de er ude i trafikken bidrage til offerfonden

skulle ske skærpelser inden for færdselsloven således at vi kunne skærpe straffen

de mennesker der kører vildt og tosset og vanvittigt det er der slet ingen tvivl om men her finder man bare ud af

det her hænger sammen jeg kunne jo vende spørgsmålet om og

folk der kører lidt for stærkt eller folk der render og skyder omkring sig ude på nørrebro eller folk der begår incest mod små uskyldige børn hvad er værst i socialistisk folkepartis optik

som samfund for dårlige til at tage os af vores ofre vi kan ikke spole tiden tilbage for dem

men vi kan sagtens blive bedre til at hjælpe folk videre

to lovforslag som vi står med her i dag

i den rigtige retning og som forklaret tidligere

indeholder lovforslagene i alt tre initiativer for det første

en fond kan finansiere støtte til ofre

vi bedst hjælper vores ofre

dette område sverige har i mange år

fem og tredive million kroner i fonden årligt

for det andet vil vi nu blive bedre til at underrette ofre når deres gerningsmænd i kriminalforsorgens varetægt optræder i medierne jeg har stor forståelse for at man som offer ikke har lyst til pludselig at blive overrasket over et interview i sin søndagsavis

flere midler af til offererstatningsnævnet på den måde

at have dobbeltnævn så de kan behandle flere sager og på den måde hurtigere

det er altså nogle rigtig rigtig gode tiltag jeg

lovforslag det lader desværre ikke til

om begge lovforslag

de ønsker ikke den model som regeringen har lagt frem og som kan være med til at bidrage til at vi kan skabe bedre vilkår for ofre i danmark

det debatten har gået på har været hvorvidt trafikforseelser skal være omfattet eller ej

ikke noget problem så skal man ikke betale til offerfonden men kører man over for rødt eller

for stærkt ved vi at det har en betydning hvis uheldet

forseelser naturligvis også bidrage til offerfonden har meget svært ved at forstå argumentationen og logikken i at venstre og dansk folkeparti nærmest forsvarer retten

at køre for stærkt

det var jo sådan at sf i to tusind og ni fremsatte

i folketingssalen om en række forbedringer

er det nemlig vigtigt at der er en balance i retspolitikken

gør noget for at holde gerningsmændene ude af kriminalitet

offer men at vi selvfølgelig også skal gøre en masse for at sikre at ofrene kommer godt over

til den indsats som den daværende borgerlige regering stod for vi fremsatte blandt andet forslaget om offerfonden

efter et besøg i sverige med retsudvalget

at den borgerlige regering nedsatte et udvalg som

gik det her forslag men dumpede ideen

det gør man sådan set heller ikke i dag fra de borgerliges side

stor glæde og festdag for mig som

kan sættes gang i udviklingsprojekter som kan bidrage til bedre forhold for ofrene jeg har såmænd allerede været i kontakt med en række organisationer som glæder sig til at kunne føre nogle ideer ud i livet og sikre at ofrene får en bedre hverdag

offerets perspektiv skal mere frem i retssagerne jeg tror at

mennesker der har været en del af en retssag

det her er et mellemværende mellem stat og gerningsmand

offerets perspektiv ikke er i centrum

man kan blive kørt lidt ud på sidelinjen som en slags biting

gerningsmanden gerningsmanden bør bringes til at lytte

er også den tankegang der ligger bag konfliktrådene

anden udstrækning synes kunne være en god idé

sikre at erstatninger kan udbetales hurtigere det er også en rigtig god ting og offeret kan orienteres om at

gerningsmanden vil tone frem på tv hvis det er det der skal ske så man kan forberede sig på at der måske skal rippes op i nogle gamle sår så jeg synes

tilsyneladende ikke vil være med til at sikre det

så er det jo godt at vi har flertallet på plads for denne gode sag

jeg vil godt sige til

fremgår nogen steder

ikke straffer

til offerfonden der vil være nogle der ligger i den milde ende og der vil være nogle der ligger i den ende hvor det virkelig boner ud men

vi har fundet en rigtig god balance vi har tænkt

eller en meget stor potentiel risiko

at der kan ske nogle grimme ting hvis man overtræder lovgivningen for eksempel på trafikområdet hvis man vælger

øges risikoen jo for at det går rigtig rigtig galt og at der vil komme et offer ud af

set meget optaget af trafiksikkerhed og derfor synes jeg egentlig

bidrager til offerfonden det kan jeg forstå at dansk folkeparti er uenig i men det må så skille os ad

grunden til at regeringen så har udvidet området for dem der skal bidrage til

der er hovedsigtet og formålet med det her lovforslag nemlig at sikre ofrene nogle bedre vilkår og nogle bedre betingelser det synes jeg er en ting som dansk folkeparti virkelig har forsømt i

eller radioprogram og det tredje er

sagsbehandlingstiderne i offererstatningssager sådan

at man hurtigere kan få sin erstatning udbetalt eventuelt også

en delafgørelse det vil sige en del af erstatningen alle tre elementer er blevet til

som bliver diskuteret lystigt her i dag er ikke bare en fantastisk sejr for sf som oprindelig

dengang tilbage i to tusind og ni

de mange foreninger initiativer rådgivninger støtteordninger hjælpegrupper som nu får

aktiviteter og projekter som gavner ofre for kriminalitet

at der nu kommer mange millioner kroner i en fond der kan forbedre alle de her initiativer

videre i livet

debat som i dag komme til at fremstå en lille smule

en ordentlig pose penge med sig i erstatning

så vi kan blive bedre til at støtte ofre for kriminalitet

i går stillede jeg op til et interview med en journalist fra danmarks radio

et indslag om offerfonden og

selvfølgelig går pengene fra offerfonden

og det går altså over min forstand at der er partier i den her folketingssal som øjensynlig tror

udsat for kriminalitet hvis man får

i debatten i dag at trafikforseelser ikke burde betyde at man skulle bidrage til

at det at køre for stærkt det at køre med alkohol i blodet det at køre hasarderet er sindssygt farligt i to tusind og elleve skete der mere end tre tusind ulykker med personskade

dem var alvorlige

og så står man her i dag og lader som om det ikke er alvorligt at begå trafikforseelser

bliver det foreslået at det man kunne gøre hvis man ikke skulle lade trafikforseelser betale var at man kunne

man vil gerne have morderne til at betale noget mere

fuldstændig forrykke sanktionssystemet som vi har

bidrag til en fond

allerede et straffesystem som differentierer de forskellige forbrydelser

og det er den arbejdsgruppe som den tidligere regering nedsatte sådan set også kommet frem

hæve afgiften i hvert fald ikke over tusind

sandsynligvis ikke være muligt at få penge

og de penge er ikke til at inddrive i dag

betyder den kritik der fremkommer i dag de facto

der ville ikke være økonomi i det som dansk folkepartis ordfører også sagde lige før nede fra salen så når man insisterer på

mennesker som kører med hovedet under armen i trafikken og ikke vil lade dem bidrage med sølle fem hundrede

har vi fået nyt flertal efter valget det er ikke så tit at jeg råber hurra for

de penge der skal til kommer lidt før

så de er forberedt hvis de skal se

som har begået en forbrydelse mod dem i fjernsynet eller høre vedkommende i radioen og så sikrer vi

initiativer vi kan finde på til at hjælpe og støtte ofre for forbrydelser

kun noget at råbe hurra for og enhedslisten kan selvfølgelig støtte det her lovforslag hvis vi kunne stemme ja to gange ville vi gøre det

en del af en straf

km ind under det her

alle de indtægter der i dag kommer fra bøder til at putte ind i en offerfond jeg har ikke på stående fod beregninger på hvor mange penge der ville mangle i statskassen hvis man gjorde

virkelig mener at det er sådan man vil finansiere det så må vi jo kigge på det men så skal vi jo finde pengene et sted det her er en finansieringskilde til at sikre en fond der kan hjælpe ofre for kriminalitet

bonus at mennesker som begår grov kriminalitet som kører hasarderet

også lige bliver gjort opmærksomme på at der kan være ofre og i nogle tilfælde

er der ofre og det synes jeg meget fint signal at sende

er rigtigt forstået at grunden til at man inddrager

egentlig er at fru pernille skipper er vidende om at dem der virkelig begår den hårde

den virkelige som vi andre er i jeg har ikke kaldt nogen for sølle stakler men jeg har konstateret at de mennesker der begår den alvorlige kriminalitet som dansk folkepartis ordfører opregner lige nu skylder statskassen rigtig mange penge i forvejen

det der er målet er at få en fond som kan sikre at vi gør noget mere for ofre for kriminalitet

noget er vi stort set enige om noget andet handler om offerfonden og der har været noget diskussion i løbet af dagen hvor vi har diskuteret

med offerfonden

skal bidrage eller ej

overraskelse at liberal alliance ikke mener at vi skal

stort flertal i folketinget

imod liberal alliances ønske

sætter man de facto nogle af de her bøder

også tager færdselsforseelserne

sagtens gøre det medgiver jeg gerne

betyder noget i forhold til voldsdelen

for overtrædelse af færdselsforseelser og det går så til den del der handler om trafikofre

den socialdemokratiske ordførers kropssprog

men det illustrerer netop bare tåbeligheden i socialdemokraternes argumenter

er hele pointen nemlig at man er nødt til at tage nogle ekstra

jeg vil godt sige at i

set er alvorlige overtrædelser

kan man finde en løsning på den diskussion vi har haft i dag man kan sige at i den bedste af alle verdener ville svaret være ja for der er jo ikke særlig langt mellem folketingets partier i denne sag alle otte partier vil jo faktisk gerne have lavet en offerfond

ude på marginalerne diskussioner om

ikke bare kan blive enige hvis det her ikke havde været en del af en aftale mellem

justitsministeren inviteret folketingets partier over i justitsministeriet og

tre møder i løbet af en måned og så var vi alle sammen blevet enige om hvordan snittet nogenlunde skulle lægges

vi haft en aftale hvor vi i bred enighed kunne vedtage det her

formelt måske til justitsministeren

en indholdsmæssig drøftelse af det her og ikke bare

en paradeforestilling i folketinget

kunne justere nogle ting der faktisk kunne gøre at de fire øvrige partier kunne komme

vi har jo alle sammen et ønske om at få det gennemført fordi vi har et fælles ønske om at hjælpe ofrene mere

kan beskylde liberal alliance for ikke at være et parti der godt kan lide

fortælle hvordan vi mener tingene er i en skarp

skidt for sig og snot for sig

egner sig mere til fru pernille skippers klassekamp og min frihedskamp end lige præcis spørgsmålet om

forstemmende og politikerledebekræftende at være vidne til en debat hvor det er marginalerne man er uenige om og så skal det lyde som om

i en realitetssnak om det her bolden ligger

det eneste parti der kan sørge for at få den reelle debat i gang i stedet for at det hele bare skal handle

hvis forhandlingsviljen er til stede hos regeringen og enhedslisten

alliance sådan for tiden

med at trampe på arbejdsløse og vores velfærdssamfund

tror jeg at det er liberal alliance der fører klassekamp og enhedslisten der fører en frihedskamp når det er sagt

at simon emil ammitzbøll om hvad han foreslår vi skal gøre hvordan foreslår herre simon emil ammitzbøll at vi finansierer

hvis man ikke må medtage trafikforseelser hvordan finansierer vi det

ikke blive så stort at det bliver en del af et straffesystem

vil forbedre danmarks konkurrenceevne og nedsætte skatterne

der kan blive skabt flere virksomheder og arbejdspladser til glæde for de mennesker der nu er arbejdsløse i

synes det er lidt forstemmende at opleve at jeg står her og opfordrer

forsætter det spil som man allerede har kørt i forhold til venstre og dansk folkeparti for at se om vi ikke kunne tale uenighederne i gang igen

at være den imødekommende

alle ting der handlede om overtrædelse af færdselsloven der ikke måtte medtages jeg sagde at vi var skeptiske i

der handlede om de overtrædelser der giver klip i kørekortet

fem forskellige ting som er taget med i lovforslag

handler om vedtager eller

mere klassekamp og frihedskamp

med at være polemisk omkring det jeg tror at herre simon emil ammitzbøll misforstod mig

jeg stiller et oprigtigt spørgsmål fordi det er sådan at vi reelt

hvordan foreslår liberal alliance i dialogens navn

så handler det bare om at få uenighederne frem fremstille dem og komme videre med sit flertal

flertallet sådan er det under det ræverøde flertal vi har i øjeblikket det er sådan

man kunne se på taksterne vi synes godt at man kunne se på om taksterne

være differentieret og vi synes

se på hvad det er for overtrædelser

at høre alle de overvejelser enhedslisten har haft om forskellige modeller som enhedslisten har forkastet

drøftet forskellige alternativer det lå jo implicit i fru pernille skippers spørgsmål så dem kan vi måske også få frem

stor enighed i folketinget om en offerfond og

hvordan kan det være at der ikke er nogen reel dialog omkring det

at der er partier der ønsker at samarbejde på den måde med enhedslisten om et

her tilfælde og i den forbindelse skal jeg høre om liberal

her aftale er hugget i granit som

fra et sovjetisk granitrelief eller noget i den stil

intet ingen dialog er man interesseret i at have om det her regeringen og enhedslisten

så kan det være at man kan udstille andre

jeg må sige at jeg synes det er sølle at vi skal se at ordførerne fra regeringspartierne

fremstille de borgerlige partier som om vi vil noget andet end det vi vil

præcis lige så meget som man har villet med det her forslag

at arbejdet har udviklet sig på den måde

fuldt ud kan støtte vi synes faktisk at det er rigtig godt at vi udvider nogle af de ordninger vi tidligere har gennemført under den borgerlige regering nemlig at prøve

mere hensyn til ofrene skærme

nu med det her lovforslag udvidet til at hvis gerningsmanden skulle få mulighed for under sit fængselsophold

tv optræden eller på anden måde

så vil det være hensigtsmæssigt at kriminalforsorgen lige orienterer offeret eller ofrene

på tv skærmen og ytrer sig det synes vi er rigtig godt

rigtig godt at der bliver flere penge til erstatningsnævnet forstået på den måde at man

komme med nogle hurtigere afgørelser altså en hurtigere sagsbehandling så man hurtigere kan komme i bund med de bunker der ligger det synes vi også

er nok så langt som vi kan nå med med vores ideer om at der skulle være

senest efter tre måneder men her lægger regeringen så op til at erstatningsnævnet skal have en mulighed for ved at

afgøre sagerne eller i hvert fald nå frem til at udbetale et acontobeløb så ofrene kan komme videre med deres liv det er ganske glimrende og det støtter vi så er der lovforslaget l en hundrede og fem og tres det er vi til gengæld ikke særlig glade for

er ikke fordi vi ikke vil gøre noget for ofrene

lidt underlig måde debatten har udviklet sig på nemlig at hvis ikke man støtter lovforslaget

det holder jo selvfølgelig ikke

være lige så tosset som at sige at regeringen har tusind gange mere interesse for trafik end for ofre fordi man har afsat syv og tyve milliard

i en trafikfond og kun syv og tyve million kroner i en offerfond

ikke sammenligne tingene det giver ikke mening sagen er at vi

jeg tror ikke at der er et eneste parti jeg har

som er imod at vi opretter en offerfond det vi diskuterer

og hvad skal pengene så bruges til det er den debat der kører og der synes jeg at det er lidt kedeligt at man skal skydes i skoene at man er imod at gøre noget for ofrene hvis ikke man er med på den model som er blevet lagt frem fra regeringens side

vi har set på det her forslag og vi synes faktisk

dømt fængselsstraffe betingede eller ubetingede bøder for overtrædelse af straffeloven

ubetinget fængselsstraf for anden lovgivning det vi kalder særlovgivning i daglig tale vi synes også

ubetinget frakendelse af førerretten fordi de har kørt så tosset i trafikken det er også rimeligt men punkt fem

mener ikke at det er rimeligt at man der

der kommer til at betale broderparten af finansieringen i offerfonden så der har man fundet en

malkeko man virkelig kunne suge noget ud af og det er ikke hensigtsmæssigt vi deler de bekymringer der har været ytret tidligere

lovovertrædelser

være at finde nye finansieringsmetoder man kunne også se på om man skal bruge helt så mange penge eller

bruge pengene som det er foreslået i lovforslaget vi er enige i at

offerrådgivningerne gør en fantastisk indsats og det er noget af det som ofrene virkelig har gavn og glæde af der kommer kompetente mennesker

hjælper ofrene videre i deres tilværelse gode råd og vejledning en helt igennem menneskelig behandling af ofrene det er rigtig godt offerrådgivningerne vil vi gerne være med til at støtte slet ingen tvivl om det

kan gøre det bedre for ofrene det kunne vi godt være med til

måske også kunne ligge et andet sted finansieringsmæssigt men lad det være men der hvor det går galt er når man vil bruge de her penge til uddannelsesindsatser seminarer forsøgs og udviklingsaktiviteter og lignende projekter og aktiviteter

hen så langt væk fra ofrenes dagligdag

det ikke giver nogen mening at lovforslaget her skal finansiere det

skal finansiere det man kunne egentlig lige så godt have foreslået at offerfonden

psykologer for psykologhjælpen til ofre er jo en væsentlig hjælp til ofrene det kunne man heller ikke forestille sig

der må være nogle udgifter basale uddannelsesmæssige udgifter der er finansieret af den store statskasse

mange af de her ting hvor man bruger penge på noget andet

man lige skal huske at fratrække omkostningerne til administrationen af ordningen ja og hvor meget er der så overhovedet tilbage i en offerfond

hvor man bruger pengene helt forkert pengene burde bruges til ofrene til en direkte hjælp til ofrene

med på at erstatning til ofre ligger et andet sted men det kunne være en styrkelse

psykologbehandlingen til ofrene som i dag er noget begrænset der er nogle retningslinjer for hvor meget psykologhjælp man kan få så længe det offentlige

der har reelt behov for at få noget mere psykologbistand det kunne man for

en direkte hjælp til de ofre der står derude

er formentlig lidt ligeglade med at der er en række kloge mennesker der afholder seminarer og forsøgs og udviklingsaktiviteter og

og sidder og hygger sig med det og drikker lidt kaffe og snakker med hinanden om det men hvad får ofrene ud af det det er der vores anke ligger ikke fordi vi er imod en offerfond

vi er imod den måde man har tænkt sig at bruge pengene på for det kommer ikke ofrene til gavn og glæde her

at vi skulle hjælpe ofrene mere direkte

en hundrede og fem og tres må jeg sige som andre ordførere at

kriminalitet og for ofre for

nu er det ofrenes tur og regeringen har fra dag et sat hensynet til ofrene højt vi har klart signaleret at der skulle ske

ofrenes videre vej gennem livet et mere sikkert fundament hvad enten

man skal i gang med efter at man eksempelvis har været udsat for en trafikulykke

har været udsat for et voldeligt overfald alt for længe

manglet mulighederne for at få den her hjælpende varme hånd som kunne sikre at

spor igen det får de nu

ofrene for kriminalitet og for trafikulykker det her er

en aftale som regeringen har lavet med

jeg synes det er ærgerligt

relativt bastant afviser den samlede pakke omkring offerfonden jeg vil gerne klart signalere til liberal alliance at liberal alliance bestemt som altid også i den her sag er

velkommen til en kop kaffe således at vi

ligger bag

de forskellige hensyn som regeringen har lagt ind når vi siger

forbedring af vilkårene for

og for trafikulykker man er selvfølgelig altid velkommen og kaffen er faktisk allerede nu brygget

herre simon emil ammitzbøll har mulighed for at komme forbi

regeringen indsatsen over for ofrene for

offerfond det gør vi med forbedring af mulighederne for erstatninger det gør vi med

forbedrede muligheder for at man som offer for eksempelvis en voldsforbrydelse kan få at vide hvis ens overfaldsmand pludselig optræder i et større tv

blive advaret om at nu optræder han altså onsdag klokken tyve i det her temaprogram

være med at tænde for tvet vi ved at det virker vi ved at det betyder noget for ofre for kriminalitet at de kan undgå den modbydelige oplevelse det er at se deres gerningsmand i øjnene

et større tv indslag eller

i en landsdækkende eller regional avis vi gennemfører nu en stor pakke

at sætte offeret i centrum to initiativer en offerfond og

fra offerfondens midler

såkaldte klip i kørekortet fælles for dem alle er at de skal anvendes til projekter og aktiviteter der kan styrke

rådgivning vejledning etablering af

støtte ofre for kriminalitet og

en ny underretningsordning hvis man som offer for kriminalitet eksempelvis voldskriminalitet

bede om hvis ens gerningsmand

medvirker som en fremtrædende person i et tv eller radioprogram eller

med at købe det dagblad på det tidspunkt og

kanal på det tidspunkt af den dag fordi der optræder han

man vil se ham så lad være med det det giver

og det er de altså foruden med den pakke som regeringen præsenterer her

handler om en markant styrkelse af rammerne for behandling af sager om offererstatninger

forøgelse af ressourcerne til erstatningsnævnet samtidig med at vi ændrer rammerne for erstatningsnævnets sagsbehandling således at der skabes mulighed for at ofre for kriminalitet kan få afgjort de længerevarende erstatningssager som vi jo her i tinget har diskuteret ganske mange gange

der kan blive truffet flere delafgørelser til gavn for

ofrene for kriminalitet som altså nu med saltvandsindsprøjtningen til det såkaldte erstatningsnævn får en hjælpende hånd altså at hvis der er en mulighed for at lave en delafgørelse

kan den træffes og den kan træffes hurtigere samtidig med at saltvandsindsprøjtningen generelt betyder at sagsbehandlingstiden for sager og behandlingen af sagerne

erstatningsnævnet bliver hurtigere alt i alt

som burde finde opbakning fra hele folketinget fordi vi jo alle er enige i at ofrene skal have bedre hjælp her er der nu et konkret bud som altså er aftalt med enhedslisten vi bidrager gerne til opklaring vi bidrager gerne til at besvare spørgsmål og er der nogle der gerne vil forbi til en kop kaffe for at høre lidt nærmere om hvad

er gået meget op i at man skal undtage klip i kørekortet

er det altså en alvorlig overtrædelse af færdselsloven man kører over for rødt man kører tredive procent

og en hel række andre ting som efter regeringens opfattelse og jo helt i tråd med ideen om at indføre klip i kørekortet er

ligger bødestandarderne i dag men når man altså kommer op og får et klip i kørekortet

man ikke vil det her

at man skylder at sige til ofrene og særlig de mange som kommer til skade og alvorligt til skade i trafikken at så fjerner man halvdelen af pengene i fonden vil det så også betyde når man ikke vil at

til skade i trafikken for muligheden for at søge rådgivning og vejledning

det skylder man dem svar på virkeligheden er

her gennemfører regeringen det som den tidligere regering valgte at se bort fra

formål altså at styrke indsatsen over for ofre for kriminalitet

hvis man ikke kan finde pengene og blive enige om pengene til fonden

skære aktiviteterne til det er jo klassisk på bundlinjen står en mindre fond det synes vi ikke godt om i regeringen vi synes at de penge vi har fundet her

og trafikulykker og det gør de via en betydelig forstærket indsats blandt andet fra de lokale

som de konservative foreslår de ting som omhandler eksempelvis uddannelsesindsatser seminarer

og udviklingsaktiviteter i øvrigt

af de aktiviteter som jeg i hvert fald når jeg har været i dialog med forskellige offerorganisationer offerrådgivning og andre har hørt at de ønsker hvorfor fordi det jo i høj grad er baseret på frivillig hjælp

offer som ringer ind og har behov for

en at læne sig op ad i forhold til hvordan man kommer videre i uddannelsessystemet

det er frivillige og derfor

selvfølgelig god mening fordi her får vi muligheden for at tilbyde de mange frivillige som stadig væk vil skulle understøtte

fantastiske indsats som gøres over for ofrene for kriminalitet og andre altså understøtte deres uddannelse understøtte deres organisation med seminarer nye ideer

sikrer os muligheden for at vi hele tiden kan forbedre den vejledning og rådgivning som skal til også

offerrådgivninger og vejledninger som vil komme ud af den indsats som regeringen her lægger op til

trafikulykker jeg håber inderligt på

bred opbakning til forslaget her dem der ønsker en kop kaffe

kan sikre bredest mulig opbakning til det her forslag det er rigtig godt

med i noget som helst forhandlingsforløb omkring

mit indtryk at det er sf og enhedslisten der har presset det her igennem og

godt at drikke kaffe men at der skal være noget at diskutere

liberal alliance de konservative og df nævnt fra talerstolen

man sådan set godt vil bevæge sig lidt men spørgsmålet er vil ministeren

lave et ændringsforslag i forhold til afgrænsningen af hvem der skal betale det her

eller er der kun vilje til at

hvis ønsket er at man skal halvere offerfonden og det er det første der bliver sagt når herre karsten lauritzen har taget den første slurk kaffe så tror jeg at svaret er nej

jeg må rose liberal alliance for en betydelig mere konstruktiv tilgang til

hvis ønsket er at halvere offerfonden fordi det er et forkert signal og fordi det ville betyde at

ville blive stækket og det

svare på om de vil men regeringen vil ikke være med til at halvere offerfonden

sagde i min ordførertale at vi ønskede at bibeholde det samme indtægtsgrundlag

så ville finde nogle andre for eksempel kunne nogle jo betale noget mere og man kunne også se mod sverige

finde de her penge på anden vis

ellers er det jo bare almindelig hygge og

at vi vil sige nej tak til det men vi møder gerne op hvis der er en reel vilje til

et ønske fra regeringens og enhedslistens side om at det

og det er derfor at vi har sikret en offerfond i det omfang

allerede ved indgangen så at sige til drøftelsen ja så er svaret nej men som sagt er

partier som gerne vil spørge til det

men på bundlinjen står der altså her en stærk ny satsning

vende spørgsmålet den anden vej er regeringen særlig konstruktiv

ikke er helt enige i måden man vil finansiere det på

ikke være med til en halvering af fonden

ikke det der er blevet sagt der er ikke nogen der har sagt at man vil halvere fondens størrelse det man giver udtryk

have finansieringen på en anden måde og så er det vel ikke særlig konstruktivt når ministeren svarer afvisende

skal finansiere en sådan model her så er det jo selvfølgelig nøje overvejet det er ikke mindst nøje overvejet på baggrund af den rapport som herre tom behnkes eget parti da man sad på justitsministerposten under den tidligere regering de overvejelser er

indgået i det når man siger at man kun vil en fond

de store penge i derfor har vi valgt en anden model fordi vi gerne vil give ofrene en håndsrækning altså give dem mulighederne for

man kunne jo for eksempel gå ind og sige

gå ind og sige at hvis politiet udsteder flere bøder

budgetteret med i finansloven så

gå ind i offerfonden det kunne også være koster eller hittegods man har fundet og hvor der ikke er en ejer der melder sig til det

det overskud kunne man også lade gå ind i en offerfond for det er jo ikke nogen penge staten budgetterer med

så der ligger nogle frie midler man kunne lade gå ind i offerfonden det er kun et spørgsmål om at være kreativ og have lidt fantasi og det er dér mit spørgsmål til ministeren er

diskutere andre former for finansiering således at det ene element punkt fem om at dem der har fået et klip i kørekortet skal betale fem hundrede kroner til offerfonden

kunne blive byttet ud med noget andet hvis man kan påvise en anden finansiering

bidrage til offerfonden hvorfor ikke

der hvor den grundlæggende uenighed er vi mener at det en alvorlig forseelse af færdselsloven når man får et klip i kørekortet det fornemmer jeg også lidt på nogle af de borgerlige partier her i salen al den stund at når jeg ser tilbage på de diskussioner vi har haft også da jeg selv var retsordfører

altså få flere ting ind under hvad der skulle give et klip i kørekortet derfor forstår jeg

man skal bidrage til en offerfond det mener regeringen og vi mener at det her

og derfor håber jeg som sagt på at der vil være den nødvendige brede opbakning til det jeg er glad for at aftalen er lavet med enhedslisten og andre er

jeg er da sikker på at at når vi hæver den tilladte hastighed på på motorvejen for busser

er spøg til side det lovforslag vi skal behandle nu indeholder to vidt forskellige elementer men det har vi jo også prøvet før dels indeholder det som jeg sagde at vi giver busser lov til at køre hundrede kilometer

vi politiets civile køreprøvesagkyndige med forsvarets

undre mig over hvorfor det hedder køreprøvesagkyndige når det er politiet men det hedder køredommere når det er forsvaret men det er jo typisk de vil gerne være deres egen

lige så klart og rungende ja til at busser må køre hundrede kilometer per time på motorvej fremover fra den første juli busser er noget af det mest sikre

er det køretøj der giver absolut færrest ulykker og derfor er vi helt med på at sådan skal det være det er jo også sådan at vi

er det eneste land tilbage i eu der har en hastighedsgrænse på firs

derfor siger vi helt klart ja til det bussen er jo et godt alternativ

tog især på de områder hvor der ikke er skinner

hvor man kan køre langture og

komme noget hurtigere frem derfor kan bussen også gå hen og blive et godt alternativ til familiebilen som jo har en meget meget større

end bussen når man regner det om

helt med på forslaget det er også sådan at chaufførerne der kører i busserne

synes og godkendes hvert år så de er også meget sikre chaufførerne

justitsministeren fortjener absolut ros

i mine øjne en god begyndelse

der eventuelt kan bygges videre på vi ved også at der er

ikke kender det er en paragraf der siger at

inden for bymæssig bebyggelse

ikke det er noget vi kan se på efterfølgende

i venstre tilfredse og glade for lovforslaget og vi bakker

der

på tværs af landsdelene og når man skal på ferie i udlandet

er det en klar forbedring når godkendte busser fremover kan køre hundrede kilometer per time på landets motorveje frem for de nugældende firs kilometer per time disse regler gælder allerede i langt de fleste andre europæiske lande

ligesom os danskere er i gang med at ændre reglerne landets chauffører repræsenteret ved 3fs transportgruppe har argumenteret kraftigt

rart og trygt at kunne bruge de fleste kræfter på at kigge fremad og følge trafikken frem for at hænge i spejlet i konstant angst for at lastbiler kører lige op

og trafikselskaber har arbejdet ihærdigt for denne lovændring busvognmændene ønsker selvsagt at give deres passagerer en bedre og hurtigere service når de kører på tværs af landet er på vej til udlandet med skisportsturister eller forventningsfulde pensionister på vej til harzen trafikselskaberne har mange steder

hvor der ikke kører tog de ønsker også at passagererne skal kunne komme hurtigere fra a til b ligesom de ønsker at lokke flere bilister til at vælge bussen i stedet

attraktive nu hvor man kan komme næsten lige så hurtigt

men til gengæld kan bruge tiden på

at arbejde drikke kaffe eller være på internettet lovforslaget her lægger op til at nærmere regler for typegodkendelse af tempo hundrede busser skal defineres

her lægges op til at reglerne tager udgangspunkt i de lignende tyske regler der blandt andet stiller krav om at alle passagerer skal have sikkerhedssele på

lovforslaget giver altså ikke alene bedre vilkår for landets busvognmænd chauffører og passagerer det øger også trafiksikkerheden forslaget fortjener med andre ord et lille dyt med hornet og et klap med døren hjulene på bussen drejer rundt

ordføreren har jo for nylig taget kørekort til bus

bussernes udvikling i siden to tusind og ni som gør at det pludselig er

forsvarligt

i noget af det baggrundsmateriale vi har fået

den daværende færdselsstyrelse skriver at der ikke er sikkerhedsmæssigt belæg for at hæve hastighedsgrænsen for busser til

time det var i to tusind og ni hvad er det så lige der er sket som gør

nye forslag altid får vendt og drejet tingene så man er sikker på at det er det rigtige man gør skulle der være en svipser

det opdaget af enhedslisten som kaster sit nidkære blik på de forslag der kommer det er rigtigt at

umiddelbart lyder det jo også farligt

imidlertid den holdning at netop det at man kører så langsomt gør at man kommer til at stoppe trafikken og

være i vejen for andre og på den måde skaber farlige situationer det man har gjort fra dansk side er så

bare at gennemføre det fordi der er en stor interesse for det i branchen

valgt at kigge på de mange lande der har gennemført det og de lande der har gennemført det

har indhentet den erfaring at

ikke giver flere uheld men tværtimod giver større tryghed og det er derfor vi synes at det er rettidig omhu at gennemføre det her forslag nu det er bedre for passagererne der kommer hurtigere frem

betænkeligheder ved den her hastighedsforøgelse med henvisning til at man

giver en vis uro i trafikken at der nu pludselig er nogle tunge køretøjer der må køre hurtigere end andre tunge køretøjer og at det vil medføre adskillig flere overhalinger

er farlige situationer selv på motorvejen

være skeptisk over for enhver forandring for i enhver forandring kan

vil der kunne være en risiko for noget og derfor ville det være meget uheldigt for rigspolitiet hvis det var sådan

nu nævnte enhedslistens ordfører at

erhverve et førerbevis til bus det er fordi vi socialdemokrater lægger meget vægt på det her med at det man arbejder med skal man også prøve

erhverve noget viden om og jeg kan fortælle

uddanne sig i energirigtig kørslen

at holde lidt igen med tempoet

meget stor omhu fordi man både vil tage hensyn til sikkerheden og man vil tage hensyn til det med energien men når der er mange passagerer der gerne vil fragtes fra a til b og

det er i trygge hænder med de dygtige chauffører vi har

næste ordfører er herre kim christiansen

niveau med det øvrige europa og få lov til at køre hundrede kilometer per time på

yderligere en differentiering af hastighederne på motorvejene og

og trailere som er godkendt til det så man havde fået en mere ensartet hastighed på motorvejene men det må vi så se om vi kan løfte ved en senere lejlighed

det her bliver i hvert fald et løft for busbranchen og så videre og vil være med til at gøre dem mere konkurrencedygtige

blive et endnu bedre alternativ

nonbo var inde på især der hvor der ingen skinner er og det har han jo så evig ret i

drejer dette forslag sig frem for alt om de såkaldte tempo hundrede busser

type bus der nu kommer til danmark så bliver man desværre en smule skuffet for de findes allerede i vid udstrækning i

de danske busvognmænd har altså allerede den her type busser

som gør sig gældende ved tempo hundrede busser og samtidig må man jo konstatere at den generelle sikkerhed for køretøjer igennem de sidste mange mange år er steget derfor finder vi det forsvarligt at øge hastigheden fra de nuværende tilladte firs kilometer per time til de hundrede kilometer

det er eksperterne fra rådet for sikker trafik i øvrigt enige i sidst men ikke mindst indeholder lovforslaget nogle justeringer af mere teknisk karakter vedrørende forholdet mellem ledende køredommere i forsvaret og civile prøvesagkyndige i politiet med forslaget ligestiller vi

kørelærergodkendelsen begge dele kan vi fra radikal side bakke

sikkerheden i køretøjerne generelt er steget i de seneste mange år kan vi bare slippe farten løs om jeg så må sige for så er der egentlig åbnet op for at vi

for personbiler og hvad ved jeg på motorveje fra

tekniske udvikling ved busser siden to tusind og ni i hvert fald som gør at nu kan man godt slippe farten løs om jeg så må sige

danmark og albanien jeg skal ikke redegøre for

fornuftigt at se på de udenlandske erfaringer og de er gode på det

to dele nu blev der fra venstres ordførers side lidt humoristisk sagt

af den motorsagkyndige som som giver tilladelse til kørekort er lidt forskellig for henholdsvis forsvaret

er det jo en interessant problemstilling og der må man jo sige

medvirke til at forbedre buspassagerernes mobilitet og dermed

områder af landet hvor der ikke er

skal man selvfølgelig være påpasselig med ikke bare at hæve

derfor er det selvfølgelig også vigtigt at vi følger med og stiller en lang række sikkerhedskriterier op

bemyndiget til sammen med transportministeren at fastsætte de grænser således at vi selvfølgelig holder hånd i hanke med

er parate til at køre hundrede

også til gavn for passagererne så på den baggrund kan vi fra

og da heller ikke på øvrige trafikanters bekostning

ordfører til at man med den her

ganske betragteligt således at den kommer jeg tror der

vogntog

ville have meget stor indvirkning hvis folk der benyttede busser som som kører langt

men jeg medgiver gerne at der bliver en længere bremselængde

hvad er det så erfaringerne har været fra andre lande og de lande vi normalt sammenligner os med og der har altså været positive erfaringer

forskellen til et vogntog som trods alt kun føres af en enkelt chauffør måske to hvis vi er rigtig heldige det er

når man så tager sådan et tungt køretøj medbringende så mange mennesker og

til udlandet og udenlandske erfaringer men

vel egentlig også bare holde fast i de danske erfaringer for det er jo rigtigt som venstres ordfører i sit indlæg var inde på at busser er overordentlig sikre og det viser billedet i danmark jo også men det er jo netop ved de firs

der var en grund til at holde fast i de danske erfaringer

markant flere ulykker efter at vi nu har hævet hastigheden eller forhåbentlig hæver

set ikke vi kommer til at se flere ulykker det viser erfaringerne jo også fra andre lande

erkende at stort set alle andre lande

om en afvejning og når vi nu kan se at der ikke er markant flere ulykker det

forholde os til at der er en række udfordringer i forhold til det

vægter det altså højt at vi nu lytter til busselskaberne

de passagerer som benytter sig af de her busser og der er det

afgørende at vi selvfølgelig også tager et hensyn til den mobilitet

være på bekostning af sikkerheden og derfor skal vi selvfølgelig

enhedslisten jo overordentlig skeptiske

direkte modstandere af den del af lovforslaget der handler om at forhøje fartgrænsen for tempo hundrede busser til hundrede kilometer

og har jo fundet at færdselsstyrelsen i to tusind og ni gør opmærksom på at der ikke er sikkerhedsmæssigt belæg for at hæve

så vidt vi har kunnet finde ud af sket yderligere tekniske forbedringer af

helt få øje på der er både tale om stabilitetskontrol blokeringsfri

noget der også var kendt i to tusind og ni så vi kan ikke helt finde ud af hvor den afgørende tekniske udvikling skulle være

time vi tror mere på

og det kan da være et ædelt formål at flytte folk hurtigere men hvis det sker på bekostning af sikkerheden for

færdselssikkerheden i det hele taget så synes vi

den meget meget fine udvikling

tilskadekomne i i trafikken jeg var lidt inde på

jeg synes det bør give anledning til

burde give anledning til at man stopper op

i forbindelse med færdselsulykker og det er jo i høj grad også

det tidspunkt udtrykker at antallet af hastighedskategorier på motorvejen har betydelig indvirkning på trafikafviklingen og i forlængelse

få flere overhalinger i og med at man får flere hastighedskategorier men får flere overhalinger og det

grund til at udsætte trafikanter

som som de skriver i deres høringssvar den del af lovforslaget kan man høre at

imod og agter at stemme imod den anden del af lovforslaget handler om ligestilling af civile prøvesagkyndige i politiet med ledende køredommere i forsvaret den del er vi for og derfor vil vi i

det er altså en uskik i det her folketing at man blander to ting sammen bare fordi de

de civile prøvesagkyndige i politiet med med de såkaldte ledende køredommere i forsvaret jeg har selv været med til at udvirke

er sket i og med at vi fik en henvendelse fra en civil prøvesagkyndig i politiet

gud hjælpe mig om ikke justitsministeriet svarede at det også

for så vidt angår spørgsmålet om at ligestille civile prøvesagkyndige i politiet med ledende køredommere i forsvaret det kan vi også støtte men vi er så enige med resten af folketinget

særlige tempo hundrede busser

køre hundrede kilometer per time i stedet for

den del af lovforslaget kan vi nemlig støtte jeg synes i

der er grund til at glæde sig over at der her

det er et begrænset antal køretøjer der kan få lov til at køre stærkere på motorvejene

jo håbe at det er en åbning for en

er nogle af de steder hvor biler i dag må køre

set ingen grund til at forsinke trafikken mere end højst nødvendigt og som

været en helt fantastisk udvikling i teknologien

vi synes det er et rigtig godt lovforslag

rejst spørgsmålet og ønsket på det ene ordførermøde efter det andet med justitsministeren

det krævede mange lange overvejelser og drøftelser og vurderinger af om det nu også kunne gå an

særlig svært at lave lovforslaget for det kan vi jo se i dag det er

beskrive de paragraffer der skal til for at tillade at busser som er synet og godkendt til at kunne køre hundrede kilometer per time

time på motorvej teknisk set er det et meget enkelt lovforslag men det har simpelt hen krævet så mange armlægninger i justitsministeriet gennem årene

nået frem til at der er kommet et lovforslag og det er vi fra konservativ side rigtig rigtig glade for for vi har som sagt rejst den her problemstilling for adskillige år siden

ham særligt og

over læberne men det var jo det der blev sagt også

øvrige ordførere for modtagelsen af lovforslaget her som det jo har været fremme

kilometer per time til i fremtiden hundrede kilometer per time og den nye hastighedsgrænse

med afsæt i lignende regler som vi kender fra tyskland kun gælde for busser som kan opnå en såkaldt tempo hundrede godkendelse som

den hvad der nemlig er betinget af at

kan opfylde en hel række betingelser

den forbindelse vigtigt for mig at slå fast at regeringen jo selvfølgelig selvfølgelig vægter hensynet til færdselssikkerheden meget højt det skal der på ingen måde herske tvivl om

i de senere år er blevet mere sikkert

på vores veje og med den gode udvikling

skal vi selvfølgelig løbende forholde os til hvordan vi indretter indretter vores hastighedsgrænser se om de er tidssvarende eller om vi kan justere hastighedsgrænserne

som vi har til behandling her i dag

en reaktion på en henvendelse fra brancheforeningen danske busvognmænd som har peget på at hastighedsgrænsen på motorveje for busser ikke længere

tidssvarende derfor

om det var færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt og hensigtsmæssigt at ændre hastighedsgrænsen for de her tempo hundrede busser til nu altså at

hundrede kilometer per time også på danske motorveje den konklusion er vi kommet frem til jeg er glad for den brede opbakning

den enkelte bus der skal godkendes til det det sker ved synet og der findes en hel række krav og retningslinjer som skal opfyldes i dag og virkeligheden er jo også den

tyskland så samlet set

selvfølgelig regeringens vurdering at det her er

færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt det vil også styrke konkurrenceevnen i buserhvervet det gør ikke noget særlig ikke når det sker på

det andet handler om de civile prøvesagkyndige

politiet ligestilles med ledende køredommere i forsvaret når det gælder muligheden for at få en

det er den tekniske ændring som er

branchen som gør at man nu har taget det op igen og åbenbart har vredet armene om

folk i justitsministeriet og

udløser en meget mere urolig trafik på vores motorveje

med at vi nu altså får tre kategorier af

i trafikken og nu udløser man altså flere af dem plus at vi jo

elefantoverhalinger

nu kører de altså lidt hurtigere end de andre tunge køretøjer er jo ikke hurtige overhalinger der

i øvrigt af den debat der har været om det jo

de her tempo hundrede busser nu skal have lov til at køre hundrede kilometer

at vi får en differentieret

i rigtig mange år som også andre ordførere har været inde på

syd for landets grænser der er danske busser som gennemgår godkendelsesprocedurer i dag

selvfølgelig være chauffører som har uddannelse i at køre med

et projekt og dermed

under skyldig hensyntagen til at vi selvfølgelig skal være opmærksomme på færdselssikkerheden

tempo hundrede busser på de danske motorveje selvfølgelig under de skærpede hensyn som skal til

at lovforslaget henvises til retsudvalget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

forhandlingen er åbnet den første ordfører er herre lars christian lilleholt

og energi og det handler om at sikre den fri konkurrence på engrosmarkederne for el og gashandel og det er jo en meget meget kompliceret sag det handler om at undgå at der sker tyveri insiderhandel og grovheder på det her område og det handler om at fastsætte nogle strafferammer som er tilpas høje ja lovforslaget her giver faktisk mulighed for op til seks års fængsel hvis man forbryder sig mod reglerne og det er ganske meget men det er også rigtig store penge

derfor er det også godt at vi sikrer at der er fælles regler i

det er jo netop faste regler på eu området der er brug for

vi også gennemfører med det her

det er det der er hovedelementet i lovforslaget så er der en lille hale på lovforslaget

som jo indgår i de forhandlinger

i danmark det er en ganske stor regning regeringen lægger op til på to milliard kroner det er vi ikke helt tilfredse med

helt enige med regeringen i vi mener ikke at danmark har brug for at sende ekstra nye store regninger til hverken vores erhvervsliv eller vores private forbrugere men det her element kommer til at afvente de forhandlinger der skal være i regeringen og med oppositionen og med venstre og de øvrige partier i folketinget derfor er det også vores forventning at det her element jo ikke bliver gennemført før det er sådan at der foreligger en eventuel aftale det afventer vi og indtil da tager vi forbehold for den del

theil ikke kan være til stede har jeg påtaget mig opgaven at læse hendes tale op i danmark skal vi have gennemsigtighed og tryghed på vores markeder vi skal have markeder hvor forbrugere og andre markedsdeltagerne kan have tillid til at alt foregår som det skal i danmark er der ikke nogen der skal spinde guld på snyd og bedrag og misbrug af markederne med dette lovforslag tages der specifikt hånd om at skabe åben og fair konkurrence

skal åben og fair konkurrence på engrosenergimarkederne styrkes gennem en del af eus

der skal implementeres nationalt forordningen skal øge

og forbyde markedsmanipulation og insiderhandel det er forbud vi allerede kender fra værdipapirhandelsloven forordningen medfører ændringer i lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning da det er disse love der skal regulere handelen med elektricitet og naturgas

lovene vil blive ændret parallelt sådan at markederne for el og naturgas får lige vilkår

energitilsynet som er tilsynsmyndighed får forordninger og samme muligheder for at gribe ind

forordningernes ændringer betyder at det fremadrettet er energitilsynet der skal kontrollere og føre tilsyn med engrosenergimarkederne

justeres derfor sådan at energitilsynet kan levere den bedst mulige kontrol fremover skal energitilsynet have mulighed for at aflægge kontrolbesøg og få adgang til de oplysninger som de har brug for hos alle markedsdeltagerne på engrosenergimarkederne derved optimeres tilsynet med markedet som helhed

af engrosenergimarkederne er det vigtigt at tilsynet har mulighed for at sanktionere dem der ikke overholder forordningen energitilsynet

uddele bøder og i sidste ende skal der være mulighed for yderligere finansielle sanktioner eller ekskludering fra markeder hvis man finder ud af at markedsdeltagere misbruger forbrugernes tillid selvfølgelig skal det have konsekvenser at misbruge tillid derfor er det kun rimeligt at give energistyrelsen beføjelser til dette lovforslaget indeholder også et andet element nemlig at alle danskere skal have installeret fjernaflæste elmålere det giver mulighed for at danskerne ad åre kan udnytte at priserne på el er billigere på nogle tider af døgnet frem for andre og det giver selvsagt et incitament til at spare på strømmen når der ikke er så meget af den fordi der

dette spiller selvfølgelig fint sammen med omstillingen til grøn energi men det gør også noget andet det skaber arbejdspladser

elektrikere og det bidrager på den måde til at sætte gang i hjulene for dansk økonomi med lovforslaget kan regeringen nemlig pålægge netvirksomheder at installere fjernaflæste elmålere ud over at danskerne kan nyde godt af timebaserede priser

transport og forbrug af elektricitet kædes sammen sådan at forbruget kan styres ud fra elproduktionen det betyder store energibesparelser lige nu ser udbredelsen ud til at være gået i stå og derfor er det vigtigt at vi handler sådan at vi ikke går glip af gevinsten vi foreslår derfor at klima energi og bygningsministeren får en bemyndigelse til

giver selvfølgelig vores opbakning til udbredelsen af fjernaflæste elmålere da vi mener at det

både stort og vigtigt skridt mod et endnu grønnere og mere

giver naturligvis opbakning til

forordningen det er vigtigt for os at forbrugere og markedsdeltagere har tillid til alle markeder i danmark og trygt kan handle på markederne selvfølgelig

engrosenergimarkederne med disse ord

i dansk folkeparti forholder vi os som bekendt kritisk til de regler og love som produceres af eu systemet derfor foretager vi os modsat de fleste andre af folketingets partier overvejelser

det materielle indhold af lovforslag som implementerer eu regler i dansk lovgivning

også gjort i dette tilfælde hvor regeringen har fremsat

remit forordningen går ud på både at forebygge og opklare forsøg på insiderhandel og forvridning af markedskræfterne på engrosenergimarkedet det er formål som vi i dansk folkeparti bakker op om alt andet lige vil et velfungerende marked for handel med el og naturgas give forbrugerne lavere priser derfor kan vi også tilslutte os at der skabes størst mulig gennemsigtighed på engrosenergimarkedet som netop er kendetegnet ved at være et internationalt marked hvor det giver god mening at der er et internationalt samarbejde om at regulere markedet på hensigtsmæssig vis lovforslaget indeholder også et andet element som ikke har noget med remit

der er tale om regeringens eget forslag om at gå i gang med udrulningen af fjernaflæste elmålere til alle danske forbrugere i forvejen er omkring halvdelen af alle danske elmålere af typen som kan fjernaflæses og det giver god mening at få den sidste halvdel med det skyldes at fjernaflæste målere

afhængigt af tidspunktet for forbruget af el dermed vil kunden kunne få en lavere pris på sin strøm hvis

flytter en del af forbruget til tidspunkter med lav pris

kan man forestille sig at man venter med at starte opvaskemaskinen til sidst på aftenen med en lavere elpris i stedet for tidligere på aftenen hvor der kan være en højere pris i dansk folkeparti tilslutter vi os tanken om at fjernaflæste elmålere installeres over hele landet og ikke kun som det er tilfældet nu i nogle dele derfor kan vi også tilslutte os at man går i gang med dette arbejde inden for en overskuelig fremtid på den baggrund kan

naturligvis men meget mere støtter vi den anden halvdel der udruller fjernaflæste elmålere over hele landet det er centralt i forhold til forbrugernes mulighed for at få glæde af svingende elpriser det kan måske endda give ganske store besparelser lidt af det drejer sig om at man ved at have en fjernaflæst måler bedre kan følge med i sit eget forbrug og giver en vis besparelse en anden del af det

den her udrulning af fjernaflæste målere

give folk et incitament til at være meget opmærksomme på deres energiforbrug

med en lille omkostning men det er vores formodning at det på lang sigt vil være en god forretning

samfundsøkonomisk som vi også har tal for men søreme også privatøkonomisk for den enkelte da de fjernaflæste målere samtidig er en vigtig brik

rar ting at have når man har mange vindmøller

dermed er det en gennemførelse af forordningen jeg synes også at de

initiativer der er taget her for at sikre at vi så også overholder det i praksis

egentlig også den kerne af sammenhæng med med det andet forslag selv om det selvfølgelig

give bedre mulighed for at

når man får indført et tarifsystem som handler om

få større valgmuligheder og dermed altså også

det synes jeg er vigtigt det allervigtigste er selvfølgelig

skal måske lidt væk fra den måde vi har tænkt infrastruktur

været forholdsvis snævert hvad der var infrastruktur men der er vel ikke nogen der i dag er i tvivl om at it systemer

meget kraftig udbygning i hele landet er en grundlæggende infrastruktur jeg opfatter fjernaflæste målere som en nødvendig infrastruktur

modernisering af vores samfund

muligheder for nogle helt nye

når vi først har udviklet det system

halvdelen af danskerne har det jo allerede men har måske ikke fået det fulde udbytte af det danmark som samfund

tiltrække nogle af de mange innovative virksomheder som faktisk sidder og lurer på hvilket land

så avanceret system og som

får indrettet sit tarifsystem

konkurrence og større muligheder for forbrugere

eget forbrug og en infrastruktur til

effektivisering af vores samfund med mulighed for

fulde at dette lovforslag indeholder en række elementer som kan fremme en fair og mere åben konkurrence på energimarkederne og det er jo godt men dette mål kan jo nås på mange måder som vi læser forslaget gives energitilsynet en helt ny

magt og kontrolbeføjelse statens forlængede arm får hermed adgang til markedsdeltagernes

systemer uden retskendelse man får adgang til at udskrive tvangsbøder offentliggøre kendelser til skræk og advarsel for andre og så videre lad mig sige det som det er det er ikke en god udvikling i statens

og vi har at gøre med synes vi noget

meget dyrebart i vores demokrati i energistyrelsens bemærkninger til høringssvarene leverer man jo også det bedste bedste bevis for at der er tale om stærke sager når man sammenligner med finanstilsynets beføjelser

det er det forleden deltog jeg i en konference

en central aktør som tog ordet og sagde finanstilsynet

nyeste eksempel på et statsorgan der både har den lovgivende udøvende og dømmende magt det er ikke et system jeg synes er efterstræbelsesværdigt i energisektoren og

gebyrfinansieres

en stadig ringere konkurrenceevne som regeringen ellers er meget optaget af at gøre noget ved jeg tror det er vigtigt at der herinde konstant er opmærksomhed omkring de her

når de går i den forkerte retning og der vil vi gerne være vagthunden så af disse grunde er vi

mildt skeptiske over for den udvikling selv om lovforslaget understøtter

handler om at undgå markedsmisbrug

handler om at sikre ensartethed og lige vilkår for de forskellige energiformer det bakker vi fuldstændig op om

tager vi et forbehold for fordi det nu er på dagsordenen under forhandlingerne om vækstplan dk som foregår i finansministeriet og som jeg jo selv deltager i her klokken nitten

eftersom det ikke er afklaret der hvordan forholdene skal være og da vi er i en situation hvor vi i forbindelse med energiforliget har set psoen

det seneste år være en afgift på en milliard væsentligt over det skøn der var lagt frem ved forhandlingerne om forliget

er en god idé at gøre det

udvalgsbehandlingen og tager endelig stilling til det ved

lovforslag de bestemmelser i den såkaldte remit forordning der kræver national gennemførelse forordningen forbyder blandt andet insiderhandel og markedsmanipulation ved handel med el og gas på engrosenergimarkederne det er forbud

kendes fra værdipapirhandelsloven gennemførelse af forordningen kan medvirke til at fremme en åben og fair konkurrence på energimarkederne med positive

energitilsynet der bliver tilsynsmyndighed efter forordningen og tilsynets beføjelser udvides til at sikre en effektiv anvendelse af den her forordning i danmark ligeledes foreslås nye straffebestemmelser ved overtrædelse af forordningen på begge punkter er der i vidt omfang tale om parallelle forhold sammenlignet med

at få ordnede forhold på markedet selv om der måske er et enkelt parti der er lidt betænkeligt ved dele

det vil bane vej for udrulning af fjernaflæste målere det er målere der kan bidrage til

fremme energibesparelser fordi forbrugerne får øget opmærksomhed på deres forbrug det vurderes at alene den øgede opmærksomhed vil give en to procentsreduktion af elforbruget og dermed en besparelse på hundrede og firs kroner om året for en gennemsnitlig villakunde konkurrence og forbrugerstyrelsen forventer at timeafregning vil medføre øget priskonkurrence på elmarkedet det vil give en gennemsnitlig besparelse på cirka hundrede kroner om året for en gennemsnitlig villakunde hertil kommer at målerne vil give forbrugerne mulighed for at lægge dele af deres forbrug når elpriserne er lave hvorved de vil opnå en yderligere besparelse men det er jo altså kun muligt at tilbyde forbrugerne en timeafregning hvis de har fjernaflæste målere i det omfang forbrugerne så flytter deres

andre tidspunkter med lavere af netbelastning

energi det er alle de gode grunde der gør at

fjernaflæste målere også til den halvdel af forbrugerne der i dag ikke har fjernaflæste målere det er lidt sådan

øjeblikket at den frivillige opsætning af fjernaflæste målere

for at øge deres indtægtsrammer med et beløb til dækning af meromkostningerne

alle omkostningerne men meromkostningerne som skyldes at de fjernaflæste målere er lidt dyrere end simple elektroniske målere og meromkostninger som følge af fremrykningen i tid til for eksempel to tusind og tyve for snarest muligt at få gang i udrulningen af målerne igen

bemyndigelse til klima energi og bygningsministeren til at fastsætte regler om udskiftning

af de eksisterende målere til fjernaflæste

udvalg og som flere har været

i forbindelse med vækstplan dk jeg vil gerne

er et potentiale venstre og konservative har sagt at de har nogle forbehold forhold til de umiddelbare meromkostninger der kan være i forbindelse

af målere jeg noterer mig at dansk folkeparti støtter udrulningen og det er vi glade for men mon ikke vi inden det her lovforslag er færdigbehandlet vil have en politisk afklaring af hvordan det i øvrigt ser ud selv om det

vil jeg såmænd bare gerne takke for den interesse tinget i dag har udtrykt jeg ser frem til at

konstruktive drøftelser om lovforslagets enkelte elementer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

en mulighed for at gøre her

regeringen har jo lavet en politisk aftale et forlig med dansk

venstre om en ny lov som kommer til at regulere fes opgaver og behandling af

så også første gang vi får lavet en helt særlig lov

forsvarets efterretningstjeneste

det er vigtigt at notere sig at den nye lov

efterretningstjeneste og det er

selvfølgelig et skridt i den rigtige retning

ikke nogen tvivl om at med det internationale engagement som et bredt flertal i folketinget her er enige om at danmark skal have og som vi også har haft

er det selvfølgelig sådan at vi er et udsat mål og af mange grunde er det så også afgørende at vi gør alt hvad vi kan for

danne os et overblik over hvordan den internationale trusselssituation ser ud mod danmark herunder selvfølgelig også mod de danske soldater som gør en rigtig fremragende indsats på nogle af de internationale missioner hvor de er udsendt

nogen tvivl om at vi fremover kommer til at være i en situation hvor vi fører en aktivistisk udenrigspolitik

og stadig væk vil være aktive rundtom i verden og hvor det af den grund naturligvis også er vigtigt at vi har en stærk efterretningstjeneste hvad angår forsvaret lovforslaget her giver jo en lang række klare rammer for forsvarets efterretningstjeneste også en lovregulering af hvordan fes behandling skal være af for eksempel personoplysninger alt sammen noget som er meget fornuftigt hele det her arbejde ligger selvfølgelig også tæt op ad den diskussion og det lovforslag der var i sidste uge om kontrol af pet og det er jo alt sammen noget der udspringer af et arbejde som

betænkning kom for lidt over et år siden nemlig i februar to tusind og tolv derfor

udvalgsarbejdet med en meget klar og positiv holdning

lovforslaget selvfølgelig skal vedtages

den forbindelse at

får lejlighed til hvis der er nogle der måtte have nogle kommentarer ud over de høringssvar der er kommet at tage en drøftelse under udvalgsarbejdet men samlet set synes vi at den aftale der er lavet

et ganske udmærket stykke politisk håndværk som vi kan bakke op om og som der også er grund til nu

og man har så kigget på om man kunne følge alle

så bygger det på en politisk aftale som en række af

jo et kæmpestort lovkompendium

den her indirekte indsigtsordning

tilladt at indhente oplysninger hvis det er sådan

til udlandet og deltager i militant træning i træningslejr og så videre

og det står klart beskrevet der er ikke ændring

hvor langt den kan gå i forhold til indsigt og kontrol og oplysning og så videre der synes jeg man har fundet en god balance

at sikre danskernes borgernes tryghed

efterretningstjeneste jeg synes man er landet

jeg også bevidnes af den opbakning der

forskellige partier til det her så med de ord

danmarks frihed og suverænitet forsvarets efterretningstjeneste er en vigtig del

fordi fe til stadighed sørger for et opdateret billede af truslerne imod danmark

fe har mulighed for at udføre sit arbejde godt og især at gøre brug af væsentlige samarbejdspartnere og selv være en attraktiv samarbejdspartner for vore allierede dansk folkeparti har indgået en aftale med regeringen venstre og konservative om

lovmæssig regulering af fe der blandt andet installerer en ny form for tilsyn og parlamentarisk kontrol med

gives der visse muligheder for indsigt i oplysninger om

dette sker samtidig med at fe fortsat har gode muligheder for at indsamle informationer i udlandet af betydning for danmarks sikkerhed og indsamle oplysninger om danske personer der virker i udlandet til fare for danmark dette har særlig betydning i den konflikt som vi kalder krigen imod terror da vi i dansk folkeparti ikke mener at

mindsker fes mulighed for at udføre sit arbejde på en fornuftig måde ser vi

magtbeføjelser og derfor skal deres virke naturligvis også være reguleret ved lov

det er klart at noget så grundlæggende som reguleringen af efterretningstjenesternes virke ikke kan svinge fra regering til regering

tre lovforslag der tilsammen skal regulere efterretningstjenesterne vi ser at reguleringen af fe ligger tæt op ad reguleringen

vi får et par stærke tilsyn der skal holde opsyn med efterretningstjenesterne

kontroludvalg får øget indsigt i arbejdet hos efterretningstjenesterne vi bliver inddraget i udpegningen af medlemmerne af tilsynet og sidst men ikke mindst bliver der mere åbenhed omkring arbejdet det er vigtigt

for at undgå at vi får en stat i staten men også for at sikre borgernes tillid til efterretningstjenesterne vi har brug for en effektiv efterretningstjeneste men

balance mellem effektivitet og retssikkerhed som skal findes jeg mener at vi her

et stort skridt i den rigtige retning og vi bakker

at tilsynet med efterretningstjenesten bliver styrket

blandt andet også vores turnerer rundt med

kunne vi ikke få uddybet hvordan tilsynet bliver styrket i forhold

sådan som jeg har forstået det her lovforslag

der tale om at man fører tilsyn med behandlingen af personoplysninger

opsyn med behandlingen af personoplysninger

har vi jo det der hedder wambergudvalget som kontrollerer registreringen af personoplysninger og så

lave et nyt tilsyn som på en lidt anden måde

personoplysninger men man vil jo stadig væk ikke kunne få kontrolleret alle de andre aspekter af hverken forsvarets efterretningstjenestes eller politiets efterretningstjenestes arbejde

godt tænke mig at få forklaret hvordan tilsynet så kan siges at være styrket når

glad for at vi får et lovgrundlag for det arbejde med efterretningstjenesterne og jeg er

overbevist om at det samlet giver os en

rigtig forklare hvordan sammenhængen er med wambergudvalget som jeg ikke er dybt bekendt med

stærkt optaget af at få mere kontrol med både politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste noget som vi behandler her i dag

vi har også fremsat en horde af beslutningsforslag gennem tiderne her i folketingssalen

efterretningstjenesterne det er ikke fordi vi som sådan har noget at klandre

set sikker på at de gør deres arbejde efter bogen og de

nogle af de ting der har ligget i vores beslutningsforslag handler blandt andet om at vi har ønsket

lovregulering det får vi nu for første gang muligheden for offentlige høringer er ikke en del af lovforslaget men en styrkelse af kontroludvalget er sådan set med her og mange af de ting som sf tidligere har

også en stor del af vores ønsker som allerede var

også glade for at der nu for første gang kommer en lovgivning for både pets

hvad hedder det øger budgettet til tilsynet er jo en stor ting og vidner om at

det tilsynet skal holde øje med er persondataoplysninger

en lidt bredere forstand og det er jo efterretningstjenesternes arbejde i en nøddeskal at indsamle bearbejde registrere og videregive oplysninger

sådan set det efterretningstjenesterne også lever efter og det er

bliver underlagt en større kontrol og det

man kan sige at nu bevæger vi os i den rigtige retning på nogle punkter er man også

ikke ministeren alene der skal sidde med den byrde det er at udpege tilsynet

selvfølgelig altid ønske sig mere men jeg synes at man har broderet rigtig meget på det her lovforslag man kunne godt have taget nogle andre vinkler ind andre steder men det

kommer et forbedret tilsyn og en god kontrol med med både politiets

der er en fornuftig balance

og sikrer en fornuftig kontrol på den baggrund kan

sf ikke synes at det er problematisk at det tilsyn der skal føre tilsyn med efterretningstjenesternes virke

handler om personoplysninger

efterretningstjenesterne selv

om at der er tale om et reelt uafhængigt tilsyn at de har den samme

er med til at sikre de muligheder der er for en kontrol i det her man kan selvfølgelig altid tale for og imod den ene og den anden ordning jeg synes faktisk at det

utilfreds med for eksempel ens egne oplysninger

har mistanke om at man bliver overvåget eller der på andre måder bliver brudt regler de klagemuligheder eksisterer

så vidt jeg husker i et samarbejde mellem forsvarsministeren og justitsministeren som jo er chefer for de to efterretningstjenester der skal kontrolleres ergo er cheferne for tilsynet de samme chefer som er chefer for efterretningstjenesterne

har herinde derved har vi

demokratiets spilleregler sådan set gør sig gældende og heldigvis for det

skulle underrette folketingets kontroludvalg hvis der opstår en sag hvor en henstilling fra

faktisk bevæger det her i den rigtige retning nu får vi et tilsyn som for mig at se er et styrket tilsyn hvor vi netop får nogle instanser ind som rent faktisk kan være med til at kontrollere det

selvfølgelig altid diskutere om man så kan have tillid til forsvarsministeren og justitsministeren det er så der

vi som parlamentarikere heldigvis har den mulighed

er tilfredse med dem jeg har nu ret stor tillid i hvert fald til den nuværende justitsminister og den nuværende

jeg er i dag ordfører på vegne af vores forsvarsordfører herre nikolaj villumsen

er i enhedslisten enige med de forrige ordførere

for så vidt angår det faktum at det er på tide at der kommer et lovgrundlag for vores efterretningstjenester det har jo

forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste har

reguleret på baggrund af

er selvfølgelig positivt derudover

er der ikke tale om et reelt uafhængigt tilsyn

opererer ude i verden og skal arbejde under noget så basalt som folkeretten

det der er det beskæmmende ved at man

er særligt at det

på niveau med øvrige demokratiske lande stort set alle andre lande vi

med deres efterretningstjenesters arbejde som går videre end det her og som i langt højere grad

kan operere og kan forsøge at beskytte

men også samtidig sikrer at borgernes retssikkerhed bliver overholdt og at der er tillid til

overholde reglerne det er besynderligt at det kan lade sig gøre i alle andre lande som vi normalt sammenligner os med at have en større grad af kontrol og i højere grad sikre at der er demokratisk kontrol med efterretningstjenesterne men at det af en eller anden grund ikke kan lade sig gøre i danmark

stille nogle spørgsmål til lovforslaget og så vil vi tage yderligere stilling til hvordan vi skal

stemme men

ministre henholdsvis forsvarsministeren og justitsministeren at træffe beslutninger det vil sige at tilsynet

som må leve med at truslen om terror er langt større end truslen om krig vil vi altid have brug for en effektiv efterretningstjeneste og det må så koste det det

og vi anerkender at der hverken kan eller skal være total åbenhed om tjenesternes arbejde hvis det skal

kunne fungere normalt når dette er sagt skaber det selvfølgelig en masse dilemmaer som liberal fordi en sådan organisation jo bedst af alt kan betragtes som et nødvendigt onde

at en fremtidig regulering bygger på almindelige persondataretlige principper som det jo hedder at vi får et uafhængigt tilsyn og en klarhed i hvert fald større klarhed over rammerne for opgavevaretagelsen de sidste to ting forudsætter jo nærmest hinanden når vi ikke har armene helt oppe over hovedet skyldes det at vi her

gå skridtet helt ud og komme på linje med det som enhedslisten var inde på med vores nabolande som for eksempel norge og storbritannien selv efter disse lovændringer vil vi ifølge opgørelser fra blandt andet cepos være et af de lande som har den svageste kontrolforanstaltning

lidt ærgerligt vi synes godt man kunne være lidt mere ambitiøs i den afbalancering der har fundet sted mellem tjenesternes mulighed for at arbejde uden for radaren og den helt afgørende kontrol som jo også er en forudsætning for tjenesternes legitimitet og

i befolkningen da sidstnævnte trods alt har fået bedre vilkår og forslaget trækker i den rigtige retning

effektivt og velfungerende vi står over for reelle trusler som samfund og her udøver vores efterretningstjenester en forbilledlig indsats for at beskytte danmark og danskerne samtidig er det også vigtigt at den styrkelse af efterretningstjenesterne naturligvis går hånd i hånd med klare regler for efterretningstjenesternes virke og en kontrol med hvad der foregår

nærmere gerne sikre at de der måtte sætte spørgsmålstegn ved efterretningstjenesternes virke ikke får held til mytedannelser om indsatsen der indføres en lovregulering af personoplysningerne der indføres et uafhængigt tilsyn med efterretningstjenesterne til afløsning af det nuværende wambergudvalg og tilsynet vil udgive en årlig redegørelse som noget nyt

gennem fysiske kilder kunne søge at afdække om der i terrortræningslejre befinder sig i danmark hjemmehørende personer det er alene de fysiske og juridiske personer hjemmehørende i danmark der er omfattet af lovforslagets beskyttelsesregler og det giver rigtig god mening der er ingen grund til at al qaeda taleban og andre skal fiske efter efterretningsoplysninger her i landet

til alle ordførerne for de faldne bemærkninger

det er annonceret at der vil blive rejst nogle spørgsmål som vil kunne debatteres under udvalgsbehandlingen af forslaget det synes jeg er fornuftigt det ser jeg frem til

at vi i dag behandler forslag til den første egentlige lov om forsvarets efterretningstjeneste lovforslaget bygger som det også

ligger og der er tale om en historisk regulering da det er første gang der laves en samlet lovregulering af fe som bekendt udmønter lovforslaget en politisk aftale som regeringen har indgået med dansk folkeparti det konservative folkeparti og venstre jeg noterer med tilfredshed at liberal alliance vælger at tilslutte sig det lovforslag

som den radikale ordfører også sagde

det vigtigt at lige præcis den regulering vi har af vores efterretningstjenester står på et bredt grundlag sådan at de består uforanderligt uanset hvilke politiske vinde der måtte blæse til hvilke tider til kernen i det her forslag og det er blevet berørt på forskellig måde er

at danmark er et åbent samfund og et åbent samfund er

det åbne samfund styrker vores demokrati skaber frihed og samhørighed giver tryghed giver mulighed for at udveksle ideer og skabe rigdom derfor skal vi være så åbne som vi kan men det åbne samfund er som det er blevet nævnt af flere ordførere også et sårbart samfund

være naive vi skal tage de forholdsregler der skal til for at beskytte vores samfund mod dem der vil udnytte at vi ikke er pakket ind i en betonmur eller kontrollerer alt hvad der foregår i det offentlige rum det er derfor vi har efterretningstjenester man kan sige at

virkeligheden er en del af forudsætningen for at danmark kan være et åbent og godt samfund at vi kan beskytte os mod dem der vil udnytte vores åbenhed som forsvarsminister er jeg yderst tilfreds med lovforslaget der samlet set

at forsvarets efterretningstjeneste effektivt kan løse sine meget vigtige opgaver med blandt andet at medvirke til at forebygge trusler mod danmark og danske interesser og tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs sikkerheds

samtidig indføres klare og tidssvarende regler

fes virksomhed og en betryggende kontrol hermed med lovforslaget vil kontrollen med fe således blive styrket

et nyt styrket uafhængigt tilsyn med efterretningstjenesterne som skal føre tilsyn med fes behandling af personoplysninger

enhedslistens ordfører så midlertidigt gået men jeg synes

at bemærke at tilsynet jo i praksis får en helt anden styrke end det har været set indtil nu idet der

tilsynet er uafhængigt eller ej må man bare konstatere at det er direkte skrevet ind i loven nemlig § fjorten at der er tale om et tilsyn som opererer i fuld uafhængighed så også på det punkt synes jeg der er grund til at være tilfreds med lovforslaget